et forsimplingsudvalg med inddragelse af repræsentanter fra erhvervslivet

som det tidligere saneringsudvalg komme med forslag til afskaffelse eller forenkling af afgifter og hensigten

at opnå et mere enkelt skatte og afgiftssystem regeringen er

vores virksomheder og jeg vil gerne gøre

så det bliver mindre besværligt at drive virksomhed i danmark skatte og afgiftsregler er forbundet med administrative omkostninger for virksomhederne der bruger tid på at beregne tid på at dokumentere og også tid på at indberette de konkrete skatter og afgifter det er tid som virksomhederne i stedet kunne have brugt på at drive forretning og også på at skabe vækst og arbejdspladser regeringen er

at reglerne er så enkle som muligt så virksomheder ikke skal bruge tid og omkostninger på unødig administration det gælder både når vi ser på de nuværende skatteregler og jo selvfølgelig også hvis der skal indføres helt nye skatteregler i det beslutningsforslag vi behandler her i dag fremhæver

en række konkrete afgifter der er skøre eller ulogiske

kunne forenkles eller afskaffes det drejer sig blandt andet om afgifter på glødepærer kaffe og chokolade

dansk folkeparti peger dog ikke på

vil sige det er meget enig i at der er en række afgifter der bør undersøges nærmere

på om de kunne indrettes på en mere hensigtsmæssig

jeg medgiver gerne at man sagtens kan diskutere om det overhovedet er en god idé at have en afgift på glødepærer eller på kaffe for den sags skyld men det kræver som bekendt finansiering at afskaffe afgifter

afhænger jo også som vi ved af den konkrete finansiering i de her sammenhænge det er derfor nødvendigt

det samlede billede og det er vigtigt

de største udfordringer er regeringen vil derfor i dialog med

erhvervslivet se på om der kan peges på hensigtsmæssige forenklinger af skatter og afgifter der kan gøre livet nemmere for dem og ikke mindst det der kan gøre det nemmere at afregne skatter og afgifter rigtigt

erhvervslivet generelt

at styrke rammevilkårene for danske virksomheder

regeringen positiv over for at se nærmere på

vores skattesystem og regeringen

alle de gode ting nemlig at nu ville man gå i dialog med erhvervslivet og

er adfærdsregulerende og bare er tunge at håndtere så

i stedet for nogle af de her ting som jo ikke giver mening så jeg fik ikke helt fat i hvad

er enig i problemstillingen og vil gå i dialog med

stiller et udvalgsspørgsmål i skatteudvalget

hvor mange hundrede millioner af kroner

hensigter og regeringen vil som sagt arbejde med det her forslag om

og regelsanere det kan vi gøre ved at kigge bagud men det kan vi også gøre

ting som udvalget kunne kigge på

står her i i mit eget forslag nedenfor er nævnt en række eksempler på hvad forslagsstillerne mener er skøre eller ulogiske afgifter der er ikke taget stilling til om lige præcis disse afgifter skal fjernes det skal et fremtidigt forsimplingsudvalg kigge nærmere på nedenstående er således blot for at give eksempler på afgifter som ikke giver mening og som kan indgå i udvalgets arbejde

det grund af finansieringen

så er det ikke

noget vi har diskuteret rigtig mange gange her i folketinget

der har stået en skatteminister på den her talerstol

sagt at man skal gøre hvad man kan for at forsimple skatte og afgiftsreglerne det vil vi meget gerne være med til det er derfor at vi kommer til at igangsætte en dialog med

men skatteministeren vil ikke afskaffe dem fordi

det ville kræve finansiering

der er to måder at skaffe finansiering på den ene

er ved at spare de penge i den offentlige sektor vi har jo i danmark en af de dyreste offentlige sektorer med de højeste offentlige udgifter på over en hundrede milliard kr så der var jo noget at tage af men man kunne også vælge en anden model og det var at afskaffe afgifter som er skøre og ulogiske og i stedet hæve skatter der er mindre skøre og mindre ulogiske

den vej kunne skatteministeren og regeringen jo vælge hvad er årsagen til at skatteministeren erklærer sig positiv over

ulogiske afgifter men end ikke vil overveje at gøre det alligevel for eksempel ved så

man skal gøre løbende det gør man i forbindelse med skattereformer og andre sammenhænge diskuterer man de her spørgsmål hele kernen i det her spørgsmål er en dialog med erhvervslivet og den

vil regeringen tage med erhvervslivet og så vil vi løbende vende tilbage til folketinget om det her spørgsmål så der er ikke

det meget udmærket trods alt at stå på en grund af

finansiering og finansieringen af det her forslag vil koste

gør skade på samfundet for som helhed

den logiske forklaring på at have en afgift

i den her sammenhæng er det centrale er at regeringen ønsker at have en dialog med dansk erhvervsliv om

det er der er problemerne når vi ser på både enkelte afgifter men også på hvordan afgifterne er indrettet og hvilke krav der er til vores erhvervsliv til indberetning registrering og andet det er det der for mig at se kan bidrage til en forsimpling af de vilkår som dansk erhvervsliv arbejder under og det er det som kan bidrage til at vi kan skabe

hvis jeg tager fuldstændig fejl i det så så

her er reelt set arbejdet som det her forsimplingsudvalg skal lave men når man så siger at man ikke vil

hvis erhvervslivet påpeger nogle afgifter som er tåbelige skal

finder man finansiering inden for en ramme eksempelvis eller man finder finansiering ved at lave som herre ole birk olesen

justeringer af skatte og afgiftssystemet det er en vant øvelse herinde jeg synes den her øvelse

er ganske udmærket jeg er ikke den første skatteminister der har stået på folketingets talerstol og talt om behovet for simplificering og afbureaukratisering og nemmere vilkår for dansk erhvervsliv overhovedet ikke det er vil være med til tværtimod

skriver i det her beslutningsforslag at der er eksempler på afgifter som er skøre og ulogiske

man kan se hvis man beregner hvad det ville betyde af mindre provenu hvis man

langt over to næsten tre milliard kroner

måske godt man kan gøre sig nogle overvejelser

men på grund af at der står noget i bemærkningerne om nogle eksempler

man ikke støtte det det må jo være konklusionen på det her det

vi som et nyt parti vil tage med så lader vi da bare være

kan støtte et forslag som man ellers åbenbart er enig

lige i øjeblikket sidder vi det er så en forligskreds

ved at rydde op på ejendomsområdet og boligområdet og vi havde møde

hvor det her også var på dagsordenen

et helt generelt tema på skatteområdet at hvad vi kan gøre for at få gjort det så simpelt og håndterbart

i samfundet generelt og med de politiske ønsker der er herinde er masser af ting der trækker i den anden retning det er noget af det vi kan se med nogle af de problemer vi står med lige nu

forsimple hvordan man kan gøre tingene mere smidige er der ting som giver problemer unødigt

til at se på det er der ting der skal justeres

være med til at se på det men det er jo klart at uanset om man skriver det i bemærkningerne

løbende ændringsforslag som udspringer af høringssvar fra interesseorganisationer fra virksomheder og andet så den proces kører løbende det som jeg som minister vil prøve at tage initiativ til er

mere simpelt og vi kan gøre livet nemmere for vores virksomheder jeg har jo helt grundlæggende den opfattelse at et af skatte og afgiftspolitikkens formål er

noget at den tilrettelægges sådan at livet bliver nemmere for dem der spiller efter reglerne her det der er hovedproblemet

og af til at styrke skattekontrollen men der er mange ting vi kan gøre

kan de jo selv redegøre for når de kommer op på talerstolen og

er jo at at det ville være godt hvis man fremadrettet kunne indrette skattepolitikken

gør livet lettere for dem der spiller efter reglerne

være fantastisk og det ville være rigtig godt hvis vi så også der kunne prioritere ressourcer til at gøre livet sværere for dem der ikke spiller efter reglerne og som bevidst omgår reglerne det er den prioritering som jeg synes

taler om forsimpling af regelgrundlaget når man taler om

behandler her i dag handler jo om at nedsætte et forsimplingsudvalg med inddragelse af repræsentanter fra erhvervslivet og konkret så handler det om at forsimple

de gode intentioner med beslutningsforslaget vækst i virksomhederne er

og det er derfor positivt hvis man kan styrke rammevilkårene for danske virksomheder ved at forenkle skattereglerne og afgiftsreglerne så det bliver mindre besværligt at drive virksomhed i danmark socialdemokratiet har da også selv foreslået at man bør oprette en

til skat ved udenlandske virksomheders etablering i danmark skattereglerne er ofte komplicerede og virksomhederne kan have et behov for sikkerhed for den fremtidige beskatning som rådgivning fra revisorer eller advokater ikke kan bibringe men tilbage til beslutningsforslaget her

der peges på en række konkrete afgifter som med fordel kan forenkles eller afskaffes

glødepærer kaffe og chokolade men der peges i den forbindelse ikke på hvordan man kan finansiere det potentielle mindreprovenu og så kommer vi ind til sagens kerne

og omkostningerne ved beslutningsforslaget før man stemmer det igennem regeringen har til gengæld bebudet at man vil indgå i dialog om netop det her problem med erhvervslivet og socialdemokratiet støtter derfor intentionerne i beslutningsforslaget

kan ikke støtte forslaget når spørgsmålet om finansiering er så

det giver mening at der er afgift på luften i softice det hedder en svulmningsafgift giver det virkelig mening for ordføreren burde der

i stedet for være afgift på grundmassen

ikke kostet nogen penge for så er det jo en forsimpling af afgiften hvor

ikke er luften man betaler afgift af men den grundmasse man laver isen af

en af de ting som udvalget kunne kigge på om man kunne forsimple men jeg

der ikke står noget om at der skal findes finansiering

medføre et mindreprovenu for staten og at forslagsstillerne herefter sammen med folketingets øvrige partier

til finansieringen det er sådan et godt sundt grundprincip i politik at man altid skal kende finansieringen til de forslag man

på luften i softice altså der er ikke

er derimod afgift på ismiks som bruges til at fremstille softice afgiften på ismiks afregnes efter hvor mange liter is ismikset kan bruges til at fremstille så der er altså ikke afgift på luft i softice men lad mig ellers i øvrigt sige at jeg er fuldstændig med på at

igennem afgifter som ikke giver mening

anden funktion og så kommer det ud som milkshake i stedet for altså hvor der ikke er kommet luft i forskellen er bare at milkshaken er uden afgift hvor softicen er med afgift

jeg går ud fra at vi er enige om at afgifter skal være adfærdsregulerende så vi skal spise sundere eller bruge mindre energi eller det kan være af

at kigge på de afgifter vi har og hvis ikke en afgift giver mening i forhold til en god adfærd sundhed hvis det er en fjollet afgift som det tidligere er blevet sagt i debatten hvis det er en afgift der giver unødig stort bureaukrati

hvis vi kunne komme sådan en afgift til livs men på bundlinjen står

at tiltagene skal finansieres og det

for socialdemokratiet i forhold til det her beslutningsforslag

vi taler om det er flere milliarder

der skal til for at finansiere de her

beslutningsforslag om afgifter der kræver finansiering

altså ikke under bemærkningerne og i eksempler og alt muligt andet som er en omgang prosa men i det som vi beslutter

fint med rigtig gode politiske forslag

sørge for finansieringen og i bemærkningerne til det her beslutningsforslag står

man efterfølgende skal tage stilling til en finansiering af det mindreprovenu

og der er rent faktisk tale om et betydeligt mindreprovenu så derfor skal vi have finansieringen på plads men stadig væk

os fra hinanden så

og regeringen vil tage det til sig og har en dialog og vil fortsætte en dialog med virksomhederne omkring afgifter der eventuelt kunne gås igennem med en tættekam

afgifter vi kan undvære er afgifter der ikke giver mening

det vi skal beslutte

sted konkret i beslutningsforslaget så medmindre det er finansiering til nedsættelse af selve udvalget

fordi man ikke selv kommer med forslaget og fordi man reelt set ikke har lyst til at reagere på det her

provenumæssige konsekvenser

en finansiering og man skal også forholde sig til bemærkningerne altså

medføre et varigt mindreprovenu på omkring to milliard kroner

småpenge vi taler om men stadig væk

med vores erhvervsliv og vores virksomheder

er der ikke afgift på pinden heldigvis kan man sige men køber

afgift på pinden giver det mening

med til isen i bægeret skal tredobles

ordføreren ikke bekræfte at både ministeren

vil indgå i en dialog med erhvervslivet med vores virksomheder om hvordan vi kan gøre det her

ske handling på det her område når en minister og en ordfører siger at det her indgår man i dialog med

og mener ordfører også at det er ret væsentligt i den her sammenhæng så også at

jo ikke småpenge vi taler om beløb på flere milliarder kroner og vi har lige forhandlet en finanslov på plads hvor der var et økonomisk råderum på to

i det her ligger der op imod tre

vi skal sætte ministeriet sammen med erhvervslivet finde ud af hvad det er for nogle ting der driller

de komme tilbage til os med et katalog

gøre noget ved nogle ting forsimpler vi nogle ting kan

hænge sammen økonomisk men det her er jo første skridt hvor vi sætter erhvervslivet og ministeriet sammen

at stå og sige at der mangler finansiering det handler

dag at hvis der er tre bars tryk ved tyve grader

i en billig asti

men giver det virkelig mening at vi har en tillægsafgift

til at påpege de her afgifter som er tossede

være simplere at forklare borgerne for jeg har

de radikales skattepolitik man siger og postulerer at man er et parti der vil

ikke er bange for at reformere og lave om osv men når det kommer

en finanslovsforhandling så viser det sig at man har nogle andre prioriteringer det radikale venstre går op i klimapolitik det er helt fint

det radikale venstre går op i at vi skal have en mere lempelig udlændingepolitik

men når vi så ser finansloven

radikale venstre siger at man går op i en mere fornuftig skattepolitik

den modsatte retning med finansloven det er også derfor

det er bare ord i virkeligheden går man ikke særlig meget op i skattepolitik man går op i de tre andre emner men ikke

jeg holder fast i at det radikale venstre bare pynter sig med reformlyst når det gælder skattesystemet men ikke vil noget i virkeligheden man laver gerne en finanslov der trækker i den forkerte retning og gør forskellige afgifter større selv om det ikke giver nogen som helst mening for det det radikale venstre har nogle andre emner man går op i men så

pvc og engangsservice

afgifter som nu bliver genindført så er der ikke lige akkurat nu behov for at se på hvad man så

forenkle kunne radikale ikke

se en idé i det eller er det fordi man faktisk er interesseret i

det bliver så rullet tilbage nu men

bakke op om og det betyder jo ikke at

kunne ordføreren løfte sløret for om det er et forslag radikale venstre er kommet med eller hvem der er kommet

million kroner jeg ved ikke om

at administrere den her ordning som nu er på fem million kr fordi det jo kunne være sjovt at kigge lidt nærmere på om om der

jo være fint nok men fryser man saftevand til is

bare høre ordføreren fra sf hvad der er mest usundt

forsimplet eller fjernet

at finde en anden bredere skattebase det kunne være at indkomstskatten skulle stige med nul

godt at få en dialog med erhvervslivet

dansk folkeparti sætter det her på dagsordenen så vi er nogle flere der kæmper for simple regler

bruge lang tid på at argumentere for selve forslaget eftersom man jo aldrig nogen sinde får nogen ordfører til at skifte holdning ved debatter i folketingssalen men jeg vil i stedet lige generelt sige et par ord om forsimpling som jeg synes er en ekstremt vigtig

dagsorden jeg har selv

vil bare gerne have lov til at drive sin virksomhed i fred

at bruge sin tid på at skaffe nogle kunder pleje sine medarbejdere og levere nogle gode produkter så kommer man til at bruge enorm meget tid på administration noget af det ligger jo her i folketingssalen det er vores ansvar at vi ikke presser for meget kompleksitet og besværlige og uforståelige regler ned over hovedet på folk så det kommer til at være sådan at man har så mange regler

kan overskue dem til sidst det er en kæmpe gene for erhvervsdrivende i alle erhverv nogle mere end andre at der er så mange regler

der synes jeg at det må være vigtigere for os herinde at sikre en god retstilstand hvor man har mulighed for

kunne overskue de regler som er gældende så vi ikke hele tiden sætter folk i den situation

er det så svært at overskue reglerne så de kommer til at leve i usikkerhed konstant langt de fleste erhvervsdrivende vil rigtig gerne overholde samtlige skatteregler og alle andre regler der er gældende men man

hvis man skulle vente på at man havde sat sig ind i alle de regler som er gældende før man starter med

det betyder at folk sidder med en stor usikkerhed om blandt andet på skatteområdet

reglerne for moms hvordan er det når man erhverver et eller andet aktiv hvordan skal det trækkes fra og

meget tid på det og de kommer til at bruge enormt mange ressourcer

at ansætte revisorer og andre som skal hjælpe dem med at forstå reglerne det er en

meget stor gene jeg jeg kan selv nævne

afskrevet forskelligt i skatteregnskabet og i årsregnskabet det

lineært om året og det andet sted bliver det afskrevet med jeg tror fem og tyve procent af den saldoværdi som er tilbage

noget som er fuldstændig tåbeligt og til stor gene for de erhvervsdrivende som

øje på nogle små uretfærdigheder og så forsøger vi

de uretfærdigheder ved lige at tilføje en ekstra regel eller gøre tingene lige lidt mere kompliceret der er vi nødt til nogle gange at sige jamen det kan godt

at der er en lillebitte uhensigtsmæssighed et eller andet sted men vi prioriterer faktisk simplicitet så højt

vi ikke indfører den ekstra regel den ekstra ordning det ekstra fradrag eller hvad det nu er

er med til hele tiden at gøre tingene mere besværlige det kræver altså at vi står på mål for det og det kræver at vi har simplicitet meget højt på vores dagsorden og det har bare ikke nogen sinde været tilfældet i folketinget derfor er det sådan at vi i hver eneste folketingsperiode har tilføjet flere og flere

spidsen for det og arbejde sammen med os om at få nogle

mere simple skatteregler jeg synes det

det er jo ikke spørgsmål om at der nødvendigvis er store fordelingsmæssige konsekvenser ved det

sørge for at reglerne er simple og til

op om den her simplicitet men man skal

at man skal stå på mål for det når det bliver konkret og man skal stå på mål for at

kommer til at være flere små uretfærdigheder rundt omkring og der skal man kunne sige med oprejst pande ja det ved vi godt og vi ved godt at hvis vi indførte en regel mere

tingene blive lige lidt mere retfærdige

er der isafgift på men man kan også købe dem som frysselvis altså præcis samme is

udnævnt til børnefødselsdagsordfører fordi vi havde nogle lignende diskussioner i

om hvorvidt vi skal afskaffe nogle af de her tåbelige isafgifter fuldstændig enig og jeg synes også

afskaffe en afgift fuldt ud end man skal halvere to

når vi engang imellem gennemførte skattelettelser forsøgte vi faktisk at fjerne nogle afgifter fordi der

en stikprøvekontrol og så er det man

at man sidder og bruger ressourcerne på at kontrollere for

trykket i vinflasker eller hvor meget luft der kommer ud af en softicemaskine eller andre ting

udbytteskat isafgiften

bedre brugt på ikke at kontrollere isafgift men måske kontrollere

det provenu der løber i statskassen var mindre end for eksempel firs procent af det

det jeg mener med det er hvis man opkræver hundrede kroner ude i virksomhederne og der så går halvtreds kroner til at man skal administrere det både i i det offentlige og ude i virksomhederne så er det altså fuldstændig tåbeligt at have sådan

hvor jeg fik nogle tal der viste at omkring halvdelen af det man

har haft en en borgerlig regering

en af sine hovedopgaver

op i kompleksiteten i skattevæsenet men jeg

blevet mere komplekst i stedet for det modsatte så hvad er det der går galt

jeg hører jo hensigten også fra de konservative om at gøre det som vi alle sammen gerne vil

så nåede vi lige præcis at få afskaffet affaldsgebyret i den tid jeg havde

som gjorde at vi

vidt jeg husker endte med at have afskaffet for to milliard kroner årligt i administrationsbesvær når man tager

regner den om til en timepris så endte det med at vi havde afskaffet for cirka to

indført af snærende og besværlige regler for virksomhederne men grunden til at

simplicitet ikke bliver prioriteret højt nok herinde i

skattevæsen som er blevet mindre kompleks

som sænker virksomheders omsætning eller pålægger dem administrativt besvær

afskaffet mere end vi har indført men derfor har vi stadig især på skatteområdet som jo ikke var mit ansvarsområde som erhvervsminister

kan gøre for både erhvervsliv og borger vil være at få afskaffet nogle

til alternativets ordfører fru susanne zimmer værsgo

kan ordføreren bekræfte at registreringsafgiften på biler er meget højere end den samlede belastning på samfundet inklusive

at man alle de steder hvor afgifterne er meget højere end belastningen for samfundet

må sætte dem nederst men jeg tror så man må sige at alternativets politik

ting der belaster også selv om afgiften i forvejen er oppe

som er i sådan et bionedbrydeligt materiale

bekræfte at de nu også får en tredobling i afgift og giver det

hvis de er lavet af biovenlige naturmaterialer som så desværre vejer mere end plastikengangsmaterialerne

bliver mindre konkurrencedygtigt for de materialer som faktisk er gode

jo hele baduljen man nu tredobler afgiften på

selv at det giver mening med en tredobling af afgiften på engangsservice som faktisk er nedbrydeligt

man skal gøre det men hvis det sker så bliver

tredoble afgiften på det der er bionedbrydeligt og så kigger

modstandere af adfærdsregulerende afgifter det er ikke op til folketinget

eller politisere over for befolkningen det her beslutningsforslag handler om gakkede og tossede afgifter

det er vi selvfølgelig store tilhængere af i nye borgerlige men jeg kan heller ikke lade være med at undre mig over

bliver nævnt i beslutningsforslaget er jo ikke afgifter man lige er blevet gjort opmærksom på eksisterer

under vlak regeringen så hvorfor har man ikke afskaffet dem der var et blåt flertal hvad var det for nogle partier

afskaffe de her afgifter

vi deltager gerne i en diskussion om at fjerne afgifter og nye borgerlige vil stemme for

vi kan også grundlæggende støtte

skal bede embedsværket om at finde simplificeringer

så så jeg synes det er vigtigt at der også

er plantebaseret kakaodrik

det giver åbenlyst ikke mening

for den her debat om hvor vi skal putte dem på om det er højere om man lægger dem på bobler i saftevand eller ikke

og vi har et erhvervsliv derude som skal prøve på at

efter alle de lovgivninger som vi laver herinde og det koster altså penge så

gå to veje man kunne jo sige at de begge to var fritaget for afgift eller man kunne sige at de begge to var pålagt afgift

godt leve med begge dele men det skal i hvert fald være ens hvis man tager det her konkurrencehensyn

og det var netop det som var formålet med udvalget det

sparker en åben dør ind her

en stat en offentlighed som har over

så kan vi nok også godt finde pengene til at lette de her afgifter som er fuldstændig gakkede

at nye borgerlige grundlæggende også gerne vil fjerne afgiften på cigaretter

der er en lang række afgifter som vi mener kommer først og i vores økonomiske politik har vi ikke indgået en afgiftsnedsættelse af cigaretter fordi der er nogle

kommer først men grundlæggende er vi modstandere af adfærdsregulerende afgifter så det har jeg redegjort for tidligere her

en social pil som vender nedad

eller hundrede kroner på en flyrejse hvem skader det mest

det er jo væsentlig dyrere for en pensionist at betale de afgifter end det er for en stor familie som tjener masser af penge ude i et godt naborum

det er et godt beslutningsforslag som pointerer at vi har en række

i danmark som man har lagt på varerne på et tidspunkt hvor man bare havde brug for

hvor man ikke kunne gå til en højtid i danmark uden at der kom en påskereform eller en pinsereform eller en

som skulle betales flere afgifter som skulle betales for at få en rød finanslov til at hænge sammen

at de røde ofte skal have

vi jo har afgifterne for at forhindre den skadevirkning af varen på samfundet og forurening og usundhed osv

ville liberal alliance ikke have udsætte på den afgift vi er tilhængere af

der svarer til de omkostninger der er i sundhedsvæsenet ved at rygere oftere bliver syge og oftere skal behandles

har i dag og den bliver jo endnu større

begrundet ved at den svarer til den omkostning der er ved dårlig sundhed blandt rygere afgiften er større end den omkostning som er i sundhedsvæsenet ved at folk ryger

et antal kilometer så betaler en afgift for det som svarer til den omkostning der er ved at man bygger vejene og at man skal reparere vejene og også til de ulykker der sker og som har nogle samfundsøkonomiske omkostninger og også den forurening der sker det er vi tilhængere af men afgifterne på bilerne er jo langt højere

afgiften på biler så det svarer til den omkostning samfundet har

at der kører biler på vejene så lyder svaret jo også

det synes vi er et problem vi synes det er et problem at

har nogle afgifter som er så dårligt indrettet at de forhindrer folk i at leve det liv de gerne vil ved at afgiften er for høj på en bestemt måde at leve på i forhold til den omkostning som den måde at leve på har for samfundet

på samfundet i form af relaterede udgifter jeg synes også at det ville være relevant at få ind

hvor provenuet til statskassen er alt alt for lille i forhold til den samfundsøkonomiske omkostning ved at have skatten eller afgiften lad mig tage det mest klokkeklare eksempel og nu vender jeg tilbage til bilerne hvis man

sænker bilafgifterne med en milliard

får danske bilejere med det forbrug de har i dag faktisk en milliard kroner i lettelse men statskassen går kun glip af to hundrede million kr altså en femtedel af det man letter skatten for

at samfundet bliver fattigere af det

eller en mere grøn bil eller de ville have arbejdet noget mere fordi de så kunne se frem til at få en bedre bil med det de har i overskud efter skat

hvilken gavn det gør i statskassen så hvis man har en selvfinansieringsgrad på firs procent ved at sænke en skat eller en afgift

vi støtter beslutningsforslaget her og hvis man ikke støtter det her beslutningsforslag

det fordi man ikke mener det alvorligt når man siger at man vil et bedre og mere fornuftigt skattesystem

en chokoladekage der var fuldt overtrukket med chokolade

spurgte så videre

der var halvt overtrukket med chokolade hvor meget var chokoladeafgiften så og svaret var jo så lidt komisk

skatteministeriet kan svare på hvordan skal afregnes

var liberal alliances skyld at vi ikke sænkede afgifterne yderligere

i kom med et udspil til den var der ingen afgiftslempelser i den

rigtig mange afgiftslempelser i den også ting der blev fjernet så man jo bare slå op i historikken og se hvad det

der er også andre steder hvor jeg medgiver at det så ikke endte i den retning og bilafgifterne var jo en af

med åbne øjne og med glæde sænkede

var med til det men vi kunne godt have gjort mere derfor er det lidt mærkeligt at

sænket afgifterne mere det var dansk folkeparti

ønskede ikke at skattelettelserne skulle blive for store

det konkrete omkostningsniveau som

vi er jo enige i at afgifterne

omkostningerne vil skulle stige altså hvis vi tager kollektiv transport så

de afgifter der dækker de negative effekter af der kører busser

få et beslutningsgrundlag for

er en smule sølle

bruge mindre energi

en steg med halvtreds øre socialdemokraterne og venstre

spørgsmål var egentlig hvorfor er der

der er talrige eksempler og jeg har nævnt mange af dem i spørgsmål i dag

administrere det fordi der er forskellige mængder luft i de

lavet en standardsvulmningsprocent som

ikke mening

skal være simplere en af de værste

er tillægsafgiften på vinafgiften altså på mousserende vin

vi fjernede tillægsafgiften på luftboblerne i en asti

har en kiks med vaniljecreme og en anden kiks med chokoladecreme

uden afgifter

den er fra nitten to og tyve og som en luksusafgift for

som skal kontrollere om der bliver snydt med det

svarer til to og fyrre års provenu

gamle udvalg der blev nedsat altså hvor de også kom med et

til den politiske uenighed om hvordan vi så vil finansiere det og hvad der skal op og hvad der skal

nævnes eksempler i beslutningsforslaget man kunne kigge på

hvor vi piller eksemplerne ud så der bare er hovedteksten tilbage

jeg forstå jeg synes det er ærgerligt

ikke kan enes om at reglerne skal være simplere så kan vi

at staten har et provenutab ved det at man skal acceptere at det bliver billigere

at lave det her og når man så ikke fjerner afgifter

kan komme til gavn for erhvervslivet og for borgerne fordi man absolut vil fastholde verdens andenhøjeste skattetryk og det bliver vigtigere at fastholde verdens andenhøjeste skattetryk end at gøre det billigere for

så hvis man havde accepteret at der ville være et provenutab for

radikale var også med i det hvor man for

alkoholsodavand men hvor det viste

når udvalget er kommet med deres anbefalinger for så kan vi jo godt tage den gamle traver hvor der helt klart er åbenlyse politiske forskelle nogle synes skatten skal ned nogle

simplere skatteregler så så mange af de her afgifter jo ikke noget som nogen har indført i de sidste fem syv eller otte år

levn fra fortiden hvor man

fremsætte det her beslutningsforslag

mange af de her eksempler på tilsyneladende fjollede og og

men er det ikke sådan at der netop ikke er afgift på luften i softice men

ismiks som bruges til at

fremstille softice og at det egentlig

måske giver mening fordi det skyldes at afgiften skal være den samme for softice som fremstilles i iskiosken af ismiks og så det is som kiosken køber færdigfremstillet fra producenten

det skabe en afgiftsmæssig tilskyndelse til at vælge den ene

at afgiften ud fra administrative hensyn betales af producenter og importører af is og ismiks

og hvad betyder det

også ismassen men det er også luften

det faktuelt bliver luften der også

begge de eksempler som ordføreren nævner

hvorfor skal det være i den frosne tilstand som

selv kan finde ud af det og en standardsvulmningsprocent fordi der netop kommer forskellige mængder luft

at overveje om det kunne gøres en smule simplere

er der jo nogle som vil blive trykket af det fordi vi

detaljeret skattelovgivning i dag at det skal være millimeterdemokrati og hvis man laver det simplere

være nogle det kommer til at gå ud over men hvorfor ikke

er både socialdemokratiet og skatteministeren

man støtter intentionen i det her beslutningsforslag og at

se på om der er nogle af de her afgifter der måske kan luges ud og at det er nødvendigt at

vores virksomheder vores erhvervsliv

i den her debat er det altså også helt nødvendigt

fjernede den her tillægsafgift på vin altså de tre

bare hævede den generelle vinafgift

lave en undergruppe i skatteudvalget hvor vi kan sidde og arbejde med de her ting og også have høringer og tage på udlandsture eller spørge rundt i andre lande

afgift på is jeg ved det helt ærligt ikke men

afvisende over for jeg synes bare at vi burde arbejde sammen for trods alt at gøre det simplere og så kunne vi efterfølgende være uenige om om skatten generelt skal op eller

men at det skal være mere simpelt synes jeg vi burde kunne enes

er det så vi vil adfærdsregulere ved en afgift på bilpæren

finansiere det på en anden måde og det kunne så netop være ved en anden afgift som var mere

en bredere skattebase hvor man skulle ofre bundskatten eller noget

er krydsfinansieringen men

beskatte det der giver mening i stedet for at beskatte alle

har bedt om ordet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at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

s tre hundrede og fire og firs og s tre hundrede

til ministeren for fødevarer fiskeri og ligestilling udgår efter ønske fra spørgeren jeg skal endvidere oplyse at jacob jensen udgår som medspørger

et medlem af folketinget har ret til om fredagen at sende spørgsmål til

man sender ét spørgsmål som bliver læst op og bagefter har man et par muligheder for at bede om opfølgende spørgsmål sådan at der er en reel dialog mellem minister og medlem af folketinget det plejer

jeg byder alle velkommen til at være med

til justitsministeren og

at mange sager om kriminalitet

af sager i anklagemyndigheden ligesom jeg

sagsbehandlingstiderne stiger både hos politiet og i anklagemyndigheden efter min mening er det grundlæggende problem at vi har et politi og en klagemyndighed som er spændt til bristepunktet det betyder at et offer for en forbrydelse alt for ofte ikke får den behandling i retssystemet med den hurtighed som han eller hun kan forvente jeg tror faktisk

den allerstørste opgave der ligger på mit bord lige nu er så ville den

ikke noget grundlag for at hævde at politiet eller anklagemyndigheden henlægger sager med begrundelse

foretage yderligere skridt for at kunne nå frem til en sigtelse en tiltale og i sidste ende en dom vi står med en række udfordringer i politiet og anklagemyndigheden som har vokset sig større og større må man sige over en årrække og derfor kan vi heller ikke løse problemerne fra den ene dag til den anden jeg tror at når vi skal løse det kræver det at vi tager mere grundlæggende fat og

jo blandt andet sammen men også med de øvrige partier i folketinget skal snakke om

jeg alligevel tillade mig afslutningsvis at glæde mig over at der med den netop indgåede finanslov

afsat halvtreds million kroner til en styrkelse af anklagemyndigheden som jo er en rigtig god begyndelse som kan sikre flere hænder

løse de grundlæggende problemer som vi står over for

fra borgere som har været udsat for kriminalitet

må erkende at der er gået rigtig rigtig lang tid med at få behandlet sagerne hos politiet

det er jo dybt ulykkelige borgere som

virkelig har haft en rigtig grim oplevelse

hvert fald vigtigt at myndighederne meget hurtigt finder ud af hvad der er sket

tiltalt den pågældende hvis man kan finde gerningsmanden

at det er krænkende for retsbevidstheden hvis der går for lang tid i i den sammenhæng hvis man kigger på de seneste tal som vi har set på i dansk folkeparti så må man erkende det antal af henlæggelser

men får det klare indtryk når man taler med repræsentanter for politiet at en af grundene er at man simpelt hen ikke har ressourcer

ønske om for at sager ikke bare ligger i årevis at henlægge sagerne men ude på den

mig at høre regeringen om man har tænkt nogle tanker

hvordan det her omgående bliver anderledes altså vi har jo bedt om fra dansk folkepartis side at vi får ansat flere politibetjente

der er tomme pladser på politiskolen både i

skulle rettidig omhu jo vise os at vi gør noget nu og her

anklagemyndigheden altså de ekstra halvtreds million

alt for store sagsbunker som vi desværre har

når man nu stadig væk opererer bare med en videreførelse af den politiaftale der ligger i dansk folkeparti undrer vi os over at man i en tid hvor der virkelig mangler politibetjente opererer med at der er tomme pladser så vi kan ikke forstå og det vil

har haft et måltal for hvor mange betjente der skulle være i styrken her med udgangen af året og at når det mål er nået

nu kommer vi så til at optage

flere folk over de kommende år

i den opsummering man har

hvor mange politibetjente vi får ud i to tusind og tyve

så kunne man når man nu har valgt at udskyde politiaftalen til næste år trods alt gøre det eneste rigtige på kort sigt

i så lang tid at man er nødt til at give gerningsmanden rabat og det er jo helt grotesk i et retssamfund at gerningsmanden får rabat fordi politiet og anklagemyndigheden ikke har ressourcer

har flere betjente end i hvert fald tilbage til politireformen i to tusind og syv over de sidste tretten år kommer to tusind og tyve

hvor der er flest politibetjente

første gang må de bruge to minutter og næste gang må de bruge en halv minut og

gået så rejser formanden sig op uden at forstyrre dem men så kan de køre videre hvert folketingsmedlem må stille to spørgsmål og det har herre peter skaarup også gjort og han er også

2 hvad er ministerens holdning til at førere af udrykningskøretøjer i dag risikerer høje bøder

fordi de passer deres arbejde og kører i høj hast med udrykning

at de kommer frem til de her akutte situationer der måtte være det indebærer og sådan er det jo med udrykningskøretøjer at der kan være et behov for at tilsidesætte hastighedsgrænserne grundlæggende er det på den anden side godt og vigtigt med fartkontrol der blandt andet skal sikre

fartbøder fra stærekasser i forhold til udrykningskøretøjer det skyldes at

ikke se på billedet om køretøjet har udrykning på

de automatiske fartkontrolvogne en operatør involveret som når billedet kan tages kan sørge for at det

ikke gives bøde den problemstilling med stærekasserne skal

det det her er nogle udfordringer som ikke er rimelige at de betjente de redningsfolk osv

bliver blitzet og skal til at forklare var udrykning om det

det som rigspolitiet har sagt er

tiltag i forhold til problemet i starten af det nye år og det er min forventning at det vil føre til at aktørerne i

og brandvæsen udrykningskøretøjer kan komme hurtigt frem og det gør vi en masse ting for i det daglige

i trafikken til at det kan ske derfor virker det helt totalt godnat

at justitsministeren siger at der er en løsning på vej men jeg vil da også sige når man nu har fuldt den her sag over

senest her i november måned har beredskaberne jo med

hvert fald på den her sag sagt at fuldstændig enighed om

er blevet slæbt igennem en masse bureaukrati og føler at de risikerer deres job i virkeligheden fordi de har gjort det som er en del af deres job

hvornår præcis der kommer en løsning der er lovet mange ting i den her sag der er lovet mange forbedringer og derfor har vi måske også

det er der forhåbentlig nogen der ordner men det er bare

så vil justitsministeren love at sætte sig oven på dem der skal sidde med det her for det

være en teknisk løsning som bliver undersøgt

gøre sådan at det her problem elimineres

en vej som er nogle enkelte procedurer i forbindelse med at der måtte blive taget de her billeder at man sikrer at man ikke skal igennem alt det her det

om ikke fjerner problemet fuldstændig så i hvert fald

husker jo så mange situationer hvor folketinget har fået lovning på at nu kommer

der og at nu skal vi også i løbet af sommeren

et eller andet hvor sommeren så længst er forbi når nu

nogle kommer med det oplæg der skulle til for at

godt tænke mig om ministeren ikke her i dag kunne komme med en dato altså er det første januar er det første februar

de mennesker der virkelig er plaget af det her for det er der

have vished om at der bliver gjort alt hvad man overhovedet kan for at finde den rigtige løsning

et kvarter og resten tager dobbelt så lang tid tit viser det sig at der er undersøgelser som skulle laves som man ikke lige forudser der er nicher af problemet som man også bliver nødt til at have fat i og så videre det jeg

at der bliver knoklet løs med det og at det er blevet stillet i udsigt at der kommer en løsning i starten af det nye år det vil jeg

at der skal findes en løsning

har fundet den fine it løsning kunne det så ikke være en idé

føler sig hængt ud på ens

at hvis der er kørt med et udrykningskøretøj så er det nok med et helt legitimt mål

drejer sig om hvad ministeren agter at gøre for at de hjemløse i københavns kommune får den hjælp de har krav på og at de hjemløse ikke falder ud af systemet fordi de eksempelvis både har

situation i københavns kommune og

de mennesker med samtidigt misbrug

og psykisk sygdom dem man normalt kalder de dobbeltbelastede i den sammenhæng er er det vigtigt for mig starte med at sige at det her jo desværre ikke er en problemstilling der alene knytter sig til københavn faktisk viste den seneste hjemløsetælling os jo desværre en stigning

er der behov for en mere differentieret tilgang til hjemløseområdet hvor vi

til de unge i hjemløshed på én måde de ældre på en anden og hvor vi

at situationen er forskellig om vi taler om københavn eller en mindre provinskommune

anerkender jeg fuldt ud at vi står med et

svært og meget uløst problem jeg talte selv med en ung mand der

blå kors herberg i herning i sommer og som havde et stofmisbrug men samtidig også havde psykotiske

anfald han kunne ikke komme ind i psykiatrien og blive udredt

psykiske og psykiatriske sygdom psykoser har selvmedicineret sig

stoppe fra den ene dag til den anden det var han nu faktisk gået i gang med og talte at han allerede havde holdt ved et par uger dog med nogle psykotiske tilfælde men det går selvfølgelig ikke at vi har et system der på den måde skubber de mest udsatte fra sig

bliver vi nødt til at lykkes meget bedre med det her og det er kendetegnende for socialt udsatte mennesker i hjemløshed at de kæmper med flere problemer på en gang det er altså ikke manglen på et tag over hovedet alene der er meget ofte og i stigende grad misbrug psykiske problemer svær gæld og andre problemstillinger der gør sig gældende og det duer selvfølgelig ikke at de oplever at sektorgrænser og forvaltningsgæld

efterlader dem i et ingenmandsland derfor er det noget af det regeringen er dybt optaget af blandt andet

håber jeg ministeren

siger søren romar vi bliver nødt til at gøre noget ved boligsituationen hvis du ikke kommer igennem nåleøjet til en af de få billige boliger får du ikke en husleje du kan betale hvis ministeren er enig i at boligsituationen i københavn er et problem og en udfordring det er den også andre steder har socialdemokratiet så tænkt sig at stemme for de konservatives beslutningsforslag vedrørende

det går ud på at udvide udvide kommunalbestyrelsens mulighed for at give dispensation til midlertidigt byggeri til gavn for socialt udsatte så den midlertidige periode

kan være op til ti år og gøre det muligt

bygge med større volumen af hensyn hensyn til kommunens økonomi det er altså et beslutningsforslag der kører på

drejer sig om lovgivning på en af mine ministerkollegers

bedre diskussion men hvis man i øvrigt har lyst til at diskutere hvordan vi sørger for at københavn ikke bliver en by kun for de rige

kommer til at bo mere og mere opdelt som samfund

kalde på min gode kollega boligministeren for det er noget han arbejder ekstremt meget

som regering er noget mere optaget af end den tidligere regering

konservative ordførers parti jo var en del af

en del af det som jo også er udfordringen er jo netop det her med de her billige boliger det er en udfordring

der er jo mangel på billige boliger i de større byer

til ugunst for de socialt udsatte

det også i de større byer at vi ser den største koncentration af socialt udsatte borgere det betyder at socialt udsatte har måttet returnere syv og fyrre procent af de boliger de er blevet anvist i københavns kommune fordi kommunen har anvist for dyre boliger det viser københavns kommunes egen opgørelse og samme opgørelse viser at den gennemsnitlige ventetid på en boligsocial anvisning er steget fra to tusind og ti til atten er ventetiden for borgere med en betalingsevne på under fem tusind kroner i husleje fordoblet hvad er ministerens holdning

det kunne man have gjort væsentligt mere for da man selv havde regeringsmagten det er noget af det den her regering med min kollega boligministeren i spidsen har taget fat på til at starte med senest har vi jo med vores vores finanslovsaftale gjort noget i forhold

der er med til at presse priserne op i det hele taget er det afgørende for den her regering at der er billige boliger og at der også er mulighed for almindelige mennesker

i de store byer som for eksempel københavn

er det jo en del af vores fælles aftale

jeg tror vi har en lidt større debat til gode men det kan jeg så også forstå at vi får

og jeg skal beklage at der kan være nogle være nogle ord som måske kan være lidt

fordi slagene er så voldsomme op igennem din rygrad når du bliver taget både i skeden og analt og i munden gennem mange timer hver dag du får hofteskred af at være spredt så meget i dine hofter når du bliver penetreret analt så ofte og det er der åbenbart rigtig mange mænd der gerne vil får du ødelagt dine tarmveje og når du har samleje med så mange forskellige så ødelægges slimhinderne teknisk det betyder at de ikke længere kan nedbryde bakterier og så bliver du modtagelig for alle mulige sygdomme

jeg er enig med min partifælle

fru camilla fabricius i at vi bliver nødt til at tale om skadesvirkningerne af prostitution også dem det ikke er rart at høre om selvfølgelig er det ikke de fleste kvinder i prostitution der har fået så voldsomme skader af prostitution men vi ved fra for eksempel

at prostituerede rammes af vold

stofmisbrug diskrimination dyb gæld underlivssmerter fysiske gener som ryg og lændesmerter knæskader generel udnyttelse derudover kommer så alle de psykiske skadesvirkninger jeg vil anbefale spørgeren for eksempel at tage ud til

ved roskilde og høre kvindernes historier der eller et af de andre steder landet over hvor kvindernes fortællinger indeholder detaljer som man egentlig ikke har lyst til at skulle forholde sig til

medgive at vidensgrundlaget om prostitution i danmark er mangelfuldt

ikke opdateret siden to tusind og ti hvor der kom en fra vive i to tusind og elleve det betyder at vi ikke ved nok om prostitutionsformer eller omfang eller om de såvel fysiske som psykiske skadesvirkninger der følger med prostitution som den udfolder sig i danmark i dag derfor glæder jeg mig selvfølgelig også over at en meget bred kreds af partier her i folketinget herunder ordførerens eget parti har bakket op om regeringens forslag om

exitpakke for mennesker i prostitution herunder jo også at vi får opdateret vidensgrundlaget om prostitution i danmark og blandt andet også

ministerens solidaritet ikke strækker sig til at lade den arbejdsgruppe der var nedsat færdiggøre

ville være et positivt udkomme af gruppens arbejde at vi kunne hjælpe flere kvinder ud af prostitution

tømrere eller eller skolelærere og

i høj grad også fordi vi kan se at når man åbner op og normaliserer og legaliserer

måde betragtes som et erhverv på linje med at være tømrer eller folkeskolelærer med ret til sygedagpenge og pension det er derimod et socialt problem som skal bekæmpes

hvordan mener ministeren at det stemmer overens med at man

med den ene hånd gerne vil opkræve skattekroner fra personer

med i den tidligere arbejdsgruppe hvor vi lige præcis diskuterede det som er det relevante her nemlig hvordan sørger vi for at mennesker i prostitution i virkelighedens verden

som alle os andre i det velfærdssamfund som vi jo finansierer over skatten der er nemlig nogle meget store huller når det handler om vores sundhedsvæsen misbrugsbehandling og det sociale system

den der præmis om at man ikke er optaget af at sikre rettigheder fordi man ikke ønsker at normalisere prostitution som et erhverv at have det som en del af vores almindelige regulerede arbejdsmarked er en helt falsk præmis

risikere at betyde at flere mennesker vil komme i prostitution og det ønsker jeg ikke jeg mener vores opgave er at sikre ordentlige værdige forhold ordentlig hjælp

rettigheder for de mennesker der er i prostitution

som ønsker at blive hjulpet ud og jeg synes det

kvinder især er den eneste løsning de har i en meget svær situation

at prostituerede får stomi af for meget analsex er ministeren

af det vi forhåbentlig kan få suppleret med en ordentlig undersøgelse der blandt andet kan belyse

og selvfølgelig skal man have sine fakta i orden så man tager diskussionerne på et ordentligt grundlag

der er jo ikke tale om nogle historier som er taget

har ordføreren jo også selv redegjort for nemlig at historierne kommer fra kvinder hun har talt med som har

spørgeren her er herre alex vanopslagh fra liberal alliance og ministeren

vi ser i dag er et globalt arbejdsmarked der ikke begrænses af geografiske afstande

ej heller af landegrænser

lægger regeringen vægt på at danske forskningsinstitutioner og virksomheder har gode muligheder for at tiltrække højtkvalificerede og også dygtige medarbejdere ikke kun i danmark men også i udlandet her er det som også omtales som forskerskatteordninger altså bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere et vigtigt redskab formålet med ordningen er netop at hjælpe virksomheder og forskningsinstitutioner

at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft der ellers ville

der uden ordningen ikke ville blive beskattet i danmark og derfor går

danmark heller ikke nødvendigvis glip af store skatteindtægter i den forgangne uge har vi kunnet læse at ordningen anvendes i stigende omfang og at den blandt andet anvendes af topchefer i store virksomheder ordningen er blevet udvidet flere gange af skiftende regeringer over de seneste ti år og derfor

det selvfølgelig også meget naturligt at der i dag er betydelig flere der anvender ordningen end for ti år siden og det er i sig selv ikke noget problem det giver også sig selv at de nøglemedarbejdere der beskattes efter ordningen

er højtlønnede og det hænger jo sammen med at nøglemedarbejderne i to tusind og nitten skal tjene mere end seksogtredstusind kroner om måneden for overhovedet at anvende ordningen når det er sagt

så overordnet set mener jeg at ordningen bidrager til at styrke forskningsinstitutionerne

danske virksomheder bedre konkurrencevilkår og

ganske udmærkede muligheder for danske forskningsinstitutioner som også kan være med til at understøtte mere vækst

og er med til at understøtte mere vækst for danske virksomheder i en bredere sammenhæng er det helt klart at som man indretter skattesystemet og indretter konkurrencevilkårene for virksomheder er det med til at styrke konkurrencen og det er med til at styrke mulighederne for også

arbejdskraft der er høj beskæftigelse i danmark

den måde vi har indrettet vores samfund på i dag gør at vi er blandt verdens førende og det understøttes af ordentlige konkurrencevilkår for vores erhvervsliv og rigtig gode

leder forstår jeg nu med de mange kasketter der tilfalder

at vi har indrettet en model som internationalt set jo er

et lille land med en meget åben økonomi og med konkurrencedygtige

at vi er verdens ledende og verdens førende om man vil på en hel række områder

kan vi sagtens tage en diskussion om det åbenlyse spørgsmål er bare hvor skal pengene

og siger at det vil han og det er helt fair hvortil jeg så spørger hvor skal pengene så komme fra hvis man

de tusind sygeplejersker som regeringen lige har sikret på finansloven der skal fjernes er det pengene til kontrol i skattevæsenet der skal fjernes er det erhvervsstøtteordningerne som

er med til at skabe vækstbetingelser i udkantsdanmark

skal fjernes er er det støtten til landbruget som er med til

skal fjernes er det pædagogerne i vores daginstitutioner der skal fjernes

have en diskussion af det er jeg meget med på

må jo melde fuldtonet ud hvis man

skriftligt spørgsmål og tre opfølgende spørgsmål

ikke hænger sammen med at regeringen kommer med hårdt angreb på landbruget

landbruget sikrer os føden ikke kun ved

fælles fælles velfærd men når det er sagt skal danmark jo også være et land hvor vi beskytter vores miljø og behovet for at gøre en yderligere indsats

til miljøet blev meget tydeligt i sidste uge hvor en ny rapport

viste at vi lige nu har det værste iltsvind i danmark i femten år

byrder for byrdernes skyld

jeg også glad for at vi kan kompensere landmændene økonomisk for den indsats de frivilligt leverer til glæde for vandmiljøet

så det er ikke et spørgsmål om enten at være et landbrugsland eller et land der beskytter miljøet det er set med socialdemokratiske øjne både og det er det nu og det skal det blive ved med at være

foråret over landbruget og sagde lige præcis på det her område at landbruget ville komme til at levere også selv om det ikke blev frivilligt det er faktisk det som den nuværende regering så leverer

mærkeligt at regeringen så kører den fuldstændig stik modsatte vej det lyder godt

statsministeren også på delegeretmødet i herning siger

stadig væk være et landbrugsland det forstås jo ligesom

netop at fastholde og sikre at vi stadig væk har en fødevareproduktion

så er det bare underligt når man så ser at regeringen kører den stik modsatte vej og ændrer spillereglerne midt i kampen vi er fuldstændig enige i

miljøet have rent vand i hanerne

der er også mulighed for at opfylde det

har været inde på tidligere det er jo planer for

den stik modsatte vej

selv anviste i foråret da han sagde landbruget har ikke leveret på den nødvendige reduktion af kvælstof i forhold til det der er aftalt med i den tidligere fødevare

derfor må landbruget nu levere det

ved heller ikke om man havde til hensigt at gøre det men det gør den nuværende socialdemokratiske regering for man skal holde sine løfter og når landmændene har lovet at når de fik ekstra mulighed for at gøde nemlig tyve procent ekstra mulighed for at bruge gødning og samtidig

skulle sørge for at opsamle lige så meget kvælstof efterfølgende

ikke gør det jamen så kommer der et ekstra krav det bad den tidligere miljø og fødevareminister om

hænge sammen med at statsministeren siger

i foråret nemlig at når vi kan se at landbrugets udledning af kvælstof ikke falder som forventet og for så vidt

man bruge andre metoder det er jo så det vi følger op på

at sikre et rent vandmiljø i danmark

kommer ekstra krav om initiativer der kan opsamle kvælstof i

for to ekstra spørgsmål til ministeren derfor vil

byde velkommen til herre christoffer aagaard melson

skal være et landbrugsland jeg synes desværre at

de udfordringer som man har skabt for landbruget og de omkostninger som det her forslag pålægger landbruget

høre ministeren om han er enig i at der ikke er plads til at vi fremadrettet samlet set forværrer landbrugets rammebetingelser hvis vi stadig skal være et

vækste men vækste bæredygtigt det tror jeg

er enige om men samtidig skal landbruget jo også deltage i den grønne omstilling som alle er meget optaget af ikke mindst

for at drive landbrug i danmark men at det naturligvis skal foregå på et bæredygtigt grundlag det vil vi meget gerne samarbejde med landbruget om

statsministeren siger at vi stadig væk skal være et landbrugsland og så kører man i den stik modsatte retning med

skal passe godt på miljøet er vi fuldstændig enige

skal være et landbrugsland og så kører man i den stik modsatte retning hvad er ministerens svar egentlig til alle landmændene som jo nu nu skulle til investere men som må sige så må vi jo

og kritiserer at regeringen rent faktisk gennemfører de tiltag der sikrer et bedre vandmiljø

og tyve det er jo venstres politik på det område der ikke hænger sammen regeringens hænger fuldstændig

også og fremmest fordi vi stiller forskellige krav til landmændene alt efter behov

første stiller vi kravene i nogle relativt store områder det har den fordel at bedrifter med plads til for eksempel flere efterafgrøder frivilligt

kan påtage sig en større andel af indsatsen end de ellers skulle

andre landbrugsbedrifter ikke behøver at udlægge så mange efterafgrøder derudover har landmændene

en palet af virkemidler

jo ikke kun at lave efterafgrøder det kan være mellemafgrøder det kan være tidlig såning af vintersæd og her godskriver

en indsats fra landmændene ved at de tilsår deres marker tidligt

blive kompenseret for den indsats de frivilligt gennemfører under den målrettede regulering

regulering er det bedste redskab vi

lave en hurtig indsats endelig skal

at landmændene også kan vælge blot at mindske deres forbrug af gødning næste år nu har de jo haft en periode hvor de har

bruge noget mere og så kan de bruge lidt mindre næste år det

en mulighed men den her reguleringsmodel som vi har valgt og muligheden for kompensation vil kunne holde landmændenes omkostninger ved det her væsentligt nede og det er altså

det bedste bud på at levere på det som spørgerens formand den tidligere miljø og fødevareminister jakob ellemann jensen lovede i foråret nemlig at landmændene kom til at levere

og effektiv den her måde

er kan man sige i forhold til kampen mod kvælstofsregulering

gerne spørge om hvilken dialog ministeren har haft med erhvervet om de praktiske problemstillinger ved netop den her løsning inden han fremsatte forslaget

hvordan man i landbruget og hos den enkelte landmand planlægger sin produktion for det kommende år og det har vi naturligvis også taget i betragtning

det redskab vi har valgt her med

at vi får det resultat vi har behov for

uden mulighed for dialog uden lydhørhed

i forhold til hvordan man kunne gøre det her på en mere fleksibel måde

vil gerne opfordre ministeren til fremadrettet at blive bedre til at gå i

dialog dialog med erhvervet det tror jeg kunne hjælpe på rigtig mange ting så vil jeg slutte af med at spørge ministeren om han er tilfreds med den måde dialogen er foregået i det her konkrete tilfælde

har været sådan at landbruget ikke har vidst at det her var på trapperne altså det stod allerede i forståelsespapiret

det har stået i finansloven men jeg vil altid gerne øge og styrke dialogen med dansk landbrug om de ting

og en og tyve og er ministeren enig i at regeringens aftale er som at fløjte kampen af

aftale som blev indgået i blå blok og en af årsagerne til at

før man havde styr på de tiltag som skulle sættes i stedet

dermed er det heller ikke os som skal stå på mål for det miljøregnskab

der indgår årlige delmål i miljøregnskabet for

at kvælstofudledningen blev lavere og her er der ganske enkelt ikke udrullet tilstrækkelig med kollektive virkemidler i forhold til forudsætningerne bag aftalen vi er ikke der hvor vi skulle have været på nuværende tidspunkt

effekten af de manglende kollektive virkemidler og for at bidrage til at nedbringe kvælstofudledningen besluttede vi

nævnt nu flere gange at opjustere indsatsen for

nej jeg anerkender ikke at vi fløjter af ved halvleg vi gør en ekstra indsats for at rette op på situationen fordi den er nødvendig her og nu og det var jo sådan set også det som den tidligere miljø og fødevareminister spørgerens nuværende formand herre jakob ellemann jensen anerkendte da han i foråret nærmest bandede over landbruget og lovede at landmændene kom til at levere på ene

komme i tanker om her i ellevte time

så mange flere efterafgrøder

tænke mig også at få ministeren til at knytte et par kommentarer til altså hvorfor er det egentlig at regeringen har valgt

kravet for efterafgrøder og jo i mine øjne

på på trapperne hvad er årsagen til

til det man skulle levere i forvejen jævnfør landbrugs og fødevarepakken jeg er bare nødt til at sige

var at den tidligere regering og herunder min forgænger herre jakob

skulle have sat den her indsats i gang i foråret

havde landmændene fået besked i

have leveret noget rettidig omhu det gjorde man ikke nu gør vi det for at sikre at vandmiljøet bliver bedre

for kort tid siden hvor ministeren selv sagde at det er vigtigt at der skal være stabile rammer for landbruget mener ministeren at det regeringen gør nu

skabe stabile rammer for landbruget

regering gjorde var jo at indgå en aftale med landbruget om at hvis man fik lov at bruge mere gødning

skulle man lave indsatser der sikrede at

når man så ikke leverer fra landbrugets side

foretage en indsats fra den anden side for at sikre at den samlede aftale bliver overholdt det er

at den tidligere regerings aftale med landbruget rent faktisk bliver overholdt

jeg sige at jeg har svært ved at forstå at man så straffer landbruget med så kort varsel og

man heller ikke vil afvente evalueringen

ikke korrekt forstået at der faktisk er rigtig mange minivådområder

lavet i forbindelse med indgåelse af landbrugs og fødevarepakken om

som er med til at forurene vores vandmiljø så skulle de lave tiltag der samlede tilsvarende kvælstof

det har man ikke gjort og så sørger vi for at de kan overholde aftalen ved at levere for eksempel efterafgrøder mellemafgrøder tidlig såning randzoner der er et stort katalog af virkemidler man kan bruge næste år og det regner jeg da også med at landbruget gør

og tyve ikke er jævnt fordelt ud over landet men rammer ekstraordinært hårdt i nogle egne af landet og så med

følgende store komplikationer og økonomiske

tak for spørgsmålet når vi skal pålægge

skal vi selvfølgelig kun gøre det hvis det er nødvendigt og en yderligere kvælstofindsats i

de samme forøgede krav uanset om der var et behov for det på det enkelte sted eller ej og det er jo da

en målrettet regulering er jo vores bedste redskab i vores værktøjskasse til at håndtere den udfordring vi står med og sådan at der bliver leveret hvor der skal leveres men det her skal selvfølgelig ikke gå ud

har opgjort de gennemsnitlige omkostninger landmanden vil have ved at gennemføre den her indsats og det har vi jo ligesom den

vores kompensationssats

ved at udbetale kompensation kan vi altså få udlignet forskellene og dermed sikre at landmændene får mulighed for ikke at blive ekstraordinært hårdt ramt igen må jeg bare minde om at den tidligere

ville de komme til at levere på den anden måde

sikre at den manglende effekt af de kollektive virkemidler

bliver skævt fordelt forstået på den måde at der

egne af landet som skal vi sige uforholdsmæssigt ekstra hårdt ramt

står derude og skal lave sine markplaner

det da skidt men noget kunne tyde på at

i situationer hvor man skal pløje såede vintersædsafgrøder op for at opfylde de krav som regeringen kommer med nu det er da skidt

skidt når man havner der

er det jo fordi regeringen heller ikke leverer nogen svar på at man har tænkt det her igennem man kommer med nogle krav nu som man ruller ud og som jo hverken er en opfølgning på tidligere aftaler eller

så nu konsekvenserne begynder at dukke op så hvad er egentlig

ministerens og regeringens svar til de landmænd som bliver ekstraordinært ramt og måske står i den situation

jensen ikke leverede på det han selv sagde i foråret hvor han klandrede landmændene

have leveret den reduktion af kvælstofudledningen som man har lovet at gøre der skulle man have handlet sat de her ting i gang

der været god tid til at landmændene kunne indstille sig på det men det gjorde man ikke og

gøre det og det kommer lidt sent på året det erkender jeg men der må jeg så også sige at

kan bruge andre virkemidler end efterafgrøder jeg har nævnt at man blandt

det fra ministeren er bare gå i gang med at pløje det op for der er ikke andre muligheder for der kommer jo ikke nogen svar

til den tidligere minister reagerede han efter min opfattelse helt som en

god minister skal gøre der var nogle udfordringer få noget gjort ved det

det de er i gang med de er jo i gang med at rulle flere minivådområder og andet ud så

bliver tydeligere og tydeligere det er en skidt sag som

her næste år det er jo ikke kun at etablere efterafgrøder eller mellemafgrøder eller tidlig såning

i det kommende år ligesom man i foregående år har fået lov til at anvende meget mere gødning end man plejede

så der er mange muligheder for at landmændene kan levere på det her uden

gødning og reducere sine kvoter man kan pløje de afgrøder op som

klart at man helst vil have de afgrøder som giver mest det kan de her landmænd som nu kommer helt i klemme jo så ikke have

overhovedet ikke sammen med det vi var inde på i det tidligere spørgsmål om

statsministeren har stået i spidsen for og selv

og i den tidligere landbrugs og fødevarepakke var der

der udledes når man kan se

at aftalen bliver overholdt det er det regeringen gør med det tiltag som vi har her ja der skal landbruget levere noget men det skulle de jo i

for at sikre rigtig gode rammevilkår for vores landbrug

landbruget bidrager med omsætning med arbejdspladser og også til vores velfærd

meget stort bidrag til danmarks eksport

fremtidige gode økonomiske rammer nedsat en ekspertgruppe om landbrugserhvervets økonomi som har et særligt fokus på landbrugets gældssituation

landbrugets økonomiske og finansielle udfordringer kan reduceres fremover

for landbrugets økonomi at miljøkrav kan indfries på så omkostningseffektiv en måde som muligt og at der skabes en administration og en kontrol der er så effektiv og så smidig som muligt det arbejder vi løbende på herunder også på at udvikle nye omkostningseffektive virkemidler til landbruget for at kunne levere

miljøindsatsen her kan jeg

vores biomasseprojekt som skal give landmændene langt mere fleksibilitet vi stiller fra regeringens side ambitiøse mål for landbrugets grønne omstilling og vi vil leve op til vores forpligtelser men vi er selvfølgelig fuldstændig opmærksomme på at dansk landbrug kan blive dårligere stillet i konkurrencen med landbruget i udlandet og det vil kunne betyde

landbruget taber arbejdspladser til udlandet og at miljø og klimabelastningen følger med så derfor ønsker vi

styrke det grønne danske diplomati og øge danmarks internationale engagement i blandt

for at inspirere og sikre at andre lande kommer til at sætte samme standarder

konkrete eksempler forslag eller ideer til hvordan ministeren

så derfor benytter jeg mig af det vi normalvis benytter os af på christiansborg og i ministerierne

vi samler nogle af de folk som har ekspertise på det område og

de gode anbefalinger til os det er jo folk der har dyb indsigt

så lang tid inde i sin gerning ikke kan komme med et eneste konkret forslag til hvordan man forbedrer rammevilkårene for et erhverv som i højere og højere grad

bedste måde fremmer landbrugets

da også spørgeren har respekt for i hvert fald jeg sige at landbruget har taget rigtig godt imod den her ekspertgruppe

anerkender hvor meget bøvl han egentlig har påført erhvervet

med at de her mange forslag til hvordan vi kan forbedre erhvervets

rammevilkår kommer og hvornår vi kan forvente at se noget konkret fra ministeren som vi så kan stemme igennem så vi kan komme det her erhverv til hjælp oven på den omgang de lige har været igennem

en betydelig økonomisk indtjening til erhvervet de har altså fået nogle gevinster men de skulle

at de begrænsede kvælstofudledningen og

må man også komme med med investeringen og det er den

undrer sig over at regeringen vælger at regulere frem for at godkende flere af de andre virkemidler der kan være med til at reducere kvælstofudledningen

vil jeg sige at jeg er enig med landbrug fødevarer i at landmændene skal have så mange virkemidler som muligt når de nu skal

at det vi bruger i forhold til næste år altså den målrettede regulering

inden for hvilken vi sætter nogle mål som landmændene skal

til at nå de mål giver vi dem allerede en række forskellige virkemidler og et af de virkemidler også nye virkemidler der er meget fokus på er det

præcisionslandbrug og jeg vil absolut gøre alt hvad jeg kan for at præcisionslandbrug kommer ind som nyt virkemiddel

kan bruge i den målrettede regulering

at det kan dokumenteres at det virker og der må vi afvente resultaterne af det pilotprojekt som vi har igangsat men jeg kommer ikke til at stille krav om

skal anvende præcisionsteknologi det ville simpelt

ikke har det udstyr som som det kræver jeg mener

landmændene skal have så mange valgmuligheder som muligt og her ser jeg også meget frem til

inden for kort tid kommer med et helt nyt katalog af

nye potentielle virkemidler som for eksempel nitrifikationshæmmere og afbrydning af dræn som muligheder det arbejde arbejde håber jeg kan føre til at vi kan give landmændene langt flere muligheder for det er

som jeg blandt andet kunne læse om i jydskevestkysten er

den måde man nu har håndteret den her opgave på altså at man pludselig med så kort varsel pålægger så mange flere efterafgrøder

lavet deres markplaner hvordan vil ministeren jo også måske sikre at de her landmænd som nu skal til at lave det her om

det de skulle hvad kvælstofudledning så kunne det have været planlagt og meldt ud i god tid vi kom til som regering for nogle måneder siden og konstaterede at der ikke er sket noget og at der ikke er leveret så sætter vi det i gang der skal til og ja det er lidt sent men landmændene har altså en række valgmuligheder

lavet deres markplaner og nu er mange af de her landmænd så nødt til at lave det om fordi de er blevet pålagt

de her landmænd har brugt og at lave de her markplaner

regulering der er der jo afsat en

sikre kompensationen til til landmændene så jo der bliver givet kompensation hvis man gennemfører den

de her landmænd også har haft det rigtig svært økonomisk

konkurs jeg kan godt forstå hvis der

nu skal til at lave deres markplaner om der bliver frustrerede og siger at nu må det

lave det er jo at man kan reducere sin gødningsnorm det vil sige bruge mindre gødning næste år fordi man

ikke er tænkt på at opsætte støjreducerende autoværn langs helsingørmotorvejen

eller opfattelse af et offentligt anliggende og det fremsatte spørgsmål er i den henseende for så vidt ret simpelt men det

rummer dog nogle tekniske aspekter

min holdning den er i forhold til støjbekæmpelse i i bred forstand nemlig helt klar vejstøj er et væsentligt samfundsproblem det berører mange mennesker langs statsvejnettet

meget optaget af at finde løsninger der kan reducere støjen langs statsvejene vi bør benytte alle relevante redskaber til at sikre så effektfuld og omkostningseffektiv en støjbekæmpelse som muligt

i forhold til det konkrete spørgsmål om de specifikke støjreducerende tiltag langs med

støjskærme udlægning af asfalt

almindelig asfalt og støjisolering af vinduer og facader og så er støjabsorberende autoværn også

de tilgængelige tekniske løsninger i den konkrete sammenhæng

at det ikke er et middel som vil have nogen mærkbar effekt langs med

derfor vil jeg også gerne tilkendegive over for spørgeren nu at hvis spørgeren har et

et § tyve spørgsmål her ikke helt giver tid nok til det så vil jeg gerne invitere over til en kop kaffe og så kan vi gå det mere tekniske igennem

det det er som man siger i amerikansk politik jeg vil smide køkkenvasken efter problemet og det der så løser det må det må løse det men det glæder mig at ministeren er enig i at der er et

om vejdirektoratet i den her forbindelse har haft det det inde i sine overvejelser

en del af det der kunne bruges som som støjreducerende for det

man har vurderet når det handler om at få dæmpet støj på

der er også et par udvalgsspørgsmål som

den mere tekniske vurdering fra vejdirektoratet men men

det har at gøre med at autoværn jo har et relativt lav

og derfor er vejdirektoratets vurdering ud fra det tekniske at effekten vil være lav lav hvis det omgivende terræn ligger højere end vejen og autoværnet

samfundsøkonomisk vil kunne betale sig hvis man

arbejde for at man at man gør det målrettet i især især

naturligt at vi også inddrager det element når der skal laves en langsigtet investeringsplan

af partierne vil være med til og jeg ved

kristian pihl lorentzen også har tilkendegivet at man ønsker at inddrage støj i det arbejde

har en fælles dagsorden om at at få gjort noget ved de store støjgener der er fra de store indfaldsveje til københavn som

investeringer i infrastruktur jævnfør økonomiaftalen mellem danske regioner og regeringen for

og tyve hvor der står at regeringen planlægger at drøfte de fremtidige statslige

selvfølgelig både af hvad regeringen selv kommer med af udspil men derudover

at jeg har haft en meget konstruktiv dialog med region sjællands regionsrådsformand og jeg har noteret mig at regionsrådet har aftalt at

at lave en såkaldt programfase altså at få afklaret nærmere hvor mange penge

og det er selvfølgelig for også at kunne spille det op imod hvad

for nogle økonomiske rammer som regionen har

aftalen mellem

i i regi af dels indenrigsministeriet dels finansministeriet i forhold til de aftaler der laves der laves dér omkring bloktilskud

se på hvordan regionerne kan udnytte deres deres rammer bedst muligt noget af det der jo for eksempel er sikret er at regionerne er sikret fri låneadgang til at finansiere langsigtede investeringer i banerne

med regionsrådsformanden for region sjælland

min konservative kollega fik for nogle uger siden da hun også spurgte til østbanen for der forstod jeg ministeren sådan at det

en statslig opgave eller eller en opgave der henhørete til hans ressort der er jeg rigtig glad for at der nu er

en konstruktiv dialog når jeg stillede spørgsmålet som jeg har gjort det

regionerne derfor kunne jeg godt tænke mig at få regeringen lidt mere på banen

er en opgave

hjælp fra staten for at løse de udfordringer

opgave man vil løfte en i de kommende infrastrukturforhandlinger jeg hørte ministeren sådan berøre det men kan man komme det

synes at staten skal spille en rolle for at hjælpe regionerne og er det en opgave der vil

set ikke en del af mit resort det er noget der vedrører dels

sige om det er regeringens holdning

staten skal gå ind og hjælpe regionerne med at løse de problemer man aktuelt står over for i forhold til lokalbanerne

forstå det sådan at vi faktisk ikke kan få noget svar på det spørgsmål

det kan jeg svare på fordi det er mit ressort hvis det handler om spørgsmål som hører under det som handler om aftalen mellem regionerne og staten

må jeg henvise til de ressortministre som som aftaler den

han også svare på regeringens vegne og da især når det er et spørgsmål der handler om transport nu kommer vi jo lige om lidt hen

et andet spørgsmål om østbanen som rammer endnu mere direkte ned i

transportministerens ressort nemlig det såkaldte investeringstilskud men skal jeg virkelig forstå det sådan at transportministeren ikke kan redegøre for

ministerierne imellem det er klart at hvis fru zenia stampe havde ønsket specifikt at få uddybet dette havde fru zenia stampe nok spurgt eksplicit til det i spørgsmålet

i de enkelte baner i perioden to tusind til to tusind og ni og således ikke dækker udgifterne til en sporrenovering af østbanen som vurderes at koste cirka tredive million

ikke dækker renoveringer af østbanen i det her konkrete tilfælde det er nemlig korrekt at investeringstilskuddet til lokalbanerne

men dels er beløbet videreført og naturligvis pris og lønopregnet dels er det suppleret med et bloktilskud på udviklingsområdet hvor størstedelen størstedelen af finansieringen til privatbanerne kommer fra

ligger regionernes investeringer i privatbanerne under det investeringstilskud de får så hvis man ser isoleret på investeringstilskuddet ser ser det ud som om der er mere end nok

fordelingen af investeringstilskuddet mellem regionerne bygger som sagt på en tidligere vurdering af den enkelte bane men jeg har ikke hørt regionerne præsentere

et samlet konkret ønske om at fordele det her investeringstilskud anderledes regionerne imellem region sjælland modtager hvert år omkring fem og tredive million kroner i investeringstilskud til og med år to tusind og atten har regionen yderligere modtaget knap to hundrede million kroner i bloktilskud til udviklingsområdet tildelt

ifølge mine oplysninger har regionen samlet set haft lavere udgifter til privatbanerne end disse tal samlet set på den baggrund mener jeg som sagt at spørgeren anlægger en forkert præmis når det konstateres at det ikke har været muligt at prioritere den nødvendige investering i privatbanerne bloktilskuddet på udviklingsområdet falder fra og med to tusind og nitten med knap tyve procent som følge af den tidligere regerings erhvervsfremmereform men i den forbindelse har regionen også færre opgaver

sagt ved det tidligere spørgsmål

i en god dialog med regionsrådsformanden for region sjælland omkring den udfordring der er aktuelt

ressort den er godt nok gammel den er fra to tusind hvor der står det må således vurderes at privatbanerne i årene efter to tusind og ti står over for en større investeringspukkel og at de meget langsigtede gennemsnitlige reinvesteringsomkostninger i infrastrukturen derfor væsentligt overstiger de gennemsnitlige omkostninger omkostninger i den kommende fem ti årige

at det investeringsbehov som man har udregnet sig til i årene to tusind til to tusind og ni primært har været til materiel

sporrenovering langt overstiger overstiger det investeringsbehov der er i materiel

transportministerens eget ministerium godt nok for mange år siden har udarbejdet derfor vil jeg bare gerne høre til holdningen om at det her investeringstilskud

ikke er blevet reguleret til trods for at det er beregnet med udgangspunkt i en periode som jo for længst er forældet og hvor vi står i en helt

investeringssituation hvor der altså ikke bare er brug for nyt materiel men der faktisk

også tilbage til det tidspunkt som fru zenia stampe nævner

rapport

brugt mindre end det som regionen fik i tilskud på det her givne område

mere optimalt hvis man havde brugt

man fik til den her opgave til opgaven så havde man næppe stået med de samme udfordringer som

det men nu står man over for en helt anden type opgave for det er jo klart dyrere at renovere sporene på en hel strækning end at gå ud og købe noget nyt materiel og det er de her tal jo slet ikke opdateret i forhold til derfor vil jeg spørge om regeringen vil tage initiativ til at se på det

revideret vurdering af det reelle investeringsbehov på de her baner hvor det jo ikke mindst

at det samlede tilskud der er givet i

et mindre forbrug i forhold til det der er givet i tilskud på syv og fyrre

seks og tredive million kroner om året i det her investeringstilskud

tømme kassen til den her sporrenovering og derfor synes jeg jo at alt taler for at de her tal er forældet og derfor er mit sidste spørgsmål vil ministeren tage initiativ til at man ser på

vurderingen af investeringsbehovet stadig væk

og syv og fyrre million kroner mere om året end de faktisk har brugt

de ikke har brugt dem der er jo et regionalt selvstyre

med region sjælland at analysere mig frem til hvordan

om taxilovens § tre stykke to nummer to og

i et senere notat af anden juli to tusind og nitten nitten ændrede til en mere striks ordlydsfortolkning og hvordan vil ministeren i den forbindelse sikre at der findes en hurtig løsning så det danske taximarked ikke går rundt i uvished om hvorvidt de er købt eller

i i taxiloven

meget præcise og et af kravene har følgende ordlyd og det vil jeg gerne citere har en ejerkreds som har bopæl i eu

ord er det meget specifikt angivet i loven

kravene er som det fremgår af pressen er

meget klare bestemmelser der er i loven om bopælskrav i

udfordret i den konkrete tilsynssag som pt er verserende i færdselsstyrelsen jeg kan ikke udtale mig

men når en advokat hævder at en bestemmelse er uforenelig med eu retten

undersøges nærmere vi har derfor bedt kammeradvokaten om hjælp til afklaring af de eu retlige aspekter af den her sag jeg var som bekendt ikke minister da taxiloven blev vedtaget men mine embedsmænd har orienteret mig om at

bestemmelsen kom ind i loven fordi der i aftalekredsen var et udtalt ønske om at undgå at taxivirksomheder kunne komme til at blive ejet af kapitalfonde der var placeret uden for eu eller eøs og dette ønske

udmøntet i bestemmelsen om at ejerkredsen altså skal have bopæl i et eu eller eøs land

var et værn som man

fond kunne købe det danske taxaselskab kravet var dengang at en væsentlig del af ejerkredsen skulle have bopæl inden for eu det krav er opfyldt triton men i august i år ændrede færdselsstyrelsen mening og nu måtte ingen ejere bo uden for eu

og fordi nogle af tritons investorer befinder sig uden for eu er fonden pludselig ikke længere legal ejer af

det kan betyde at triton meget hurtigt skal finde en anden køber fordi dantaxi ellers kan miste retten til at køre med op mod tusind taxaer i københavn

hvilket vil efterlade hovedstaden i meget stor mangel på taxaer flere professorer mener at

beslutning ikke harmonerer med flere eu regler og triton

provinsbyer i store problemer og det leder jo lidt

kapitalfonde og aktieselskaber de facto ikke

jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag og sagsbehandle på den men man kan i hvert fald sige at hvis man læser loven

en definition i forhold til eu retten og og det

en forbedret løsning for trafikafviklingen på jernbanen ved ringsted

central for togtrafikken i det hele taget og det gælder dels i forhold til at sikre at der er en tilstrækkelig kapacitet

muligheden for at få den fulde udbytte af den nye bane mellem københavn og ringsted og sidst men ikke mindst at man får skabt mere robusthed

den undersøgelse som igangsættes

tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for en løsning ved ringsted og

skal man altså tænke ud over de løsninger som hidtil har været kendt

populært sagt tænke ud af

og det er også sådan at når beslutningsgrundlaget foreligger

ikke allerede undersøgte muligheder kan ministeren så komme ind på hvad ministeren sådan umiddelbart forestiller sig

sat et projekt i gang og man vil kigge nærmere

det alle de bekymringer som har været rejst lokalt kender man jo godt og de vil selvfølgelig også blive tænkt ind i det helt klart og så vender vi

til transportordførerne når undersøgelsen er færdig

vestlige løsning man først havde foreslået hvor man

stationen hvis man kommer fra københavn

et vist tidspres for at løse det

en vis planlægningsfase omvendt må man også sige at

er et beslutningsgrundlag

som også folketinget bredt kan tage stilling

den her udfletning betyder i ringsted hvor man er yderst bekymrede

hvor den kommer til at ligge derfor ville jeg bare give ministeren mulighed for at give tryghed for borgerne i ringsted ved at fortælle dem at den løsning som var på bordet sidste gang

skal opdatere vidensgrundlaget for det det betyder selvfølgelig også at alle de kendte

andre ord tænker man altså bogstavelig talt så meget ud af boksen som det kan lade sig gøre og først derefter tager vi stilling til

i transportudvalget men det kan man da heldigvis

jeg har altså heller ikke nogen hemmelig plan for hvordan togbetjeningen i ringsted skal være når og hvis det besluttes at lave en en opgradering af infrastrukturen ved ringsted den rigtige rækkefølge må være den at vi først får undersøgt hvad mulighederne her i forhold til

fortsat stoppe tog i ringsted

hastighedsopgradering gennem stationen som vil reducere rejsetiden det lyder jo som om det bare

lige præcis det der bekymrer mig nu er ringsted station jo rent

og mødes så det er et naturligt sted at skifte hvis man skal i en

her hastighedsopgradering handler om

en køreplan for dsbs fjerntog efter to tusind og otte og tyve hvor

at vi skal indtænke

jeg synes det er ærgerligt hvis det man laver

er for at etablere en timemodel hvor togene bare ikke stopper

i en hel landsdel det er derfor at jeg gerne vil have at

så der kan komme folk på togene og at de ikke bare ræser igennem

tog der skal stoppe i ringsted det

ikke det der er baggrunden for at lave den her analyse det

at det overlader vi sådan set til dsb at gøre men i dag er det sådan at der er tog der stopper i ringsted

silkeborg blev taget af politiet i en spritkontrol på remstrup å det er en del af gudenåen ved silkeborg med en promille på over to i sin otte m store båd og retten i viborg alligevel afgjorde at han ikke havde brudt loven mener ministeren så

silkeborg som herre christian juhl henviser til men jeg kan godt sige noget mere generelt

føreren af et fartøj selvfølgelig skal kunne føre det forsvarligt hvis ikke man gør det

hvor der stilles krav om uddannelse til skibets fører eller eventuelle styrmand er der fastsat en fast promillegrænse på nul

samt for speedbåde vandscootere og lignende fartøjer når det så handler om fritidsfartøjer under femten

hvortil der ikke er uddannelseskrav er der derimod ikke fastsat en egentlig promillegrænse det ændrer ikke på at bådens eller skibets fører godt kan straffes hvis vedkommende er påvirket af spiritus eller andre rusmidler i en sådan grad at den pågældende person ikke er i stand til at udføre sine opgaver på betryggende vis uanset hvilken promille sejleren i øvrigt har det var et enigt folketing som i sin tid vedtog de her regler

jeg godt forstå hvis det kan give anledning til bekymring at man kan sejle en fritidsbåd

at det har konsekvenser

derfor på baggrund af det spørgsmål som herre christian juhl har rejst

og andre relevante myndigheder herunder blandt andet politiet som jeg også har set udtale sig i den konkrete sag om problemets omfang og de eventuelle søsikkerhedsmæssige problemer

mange helt små både som måske er i fare hvis et relativt stort skib kommer med en

skipper om bord og jeg synes også det er ret provokerende at vide at man først kan blive straffet

ind hvis det er at det går galt vores lov er jo blandt andet lavet for at forebygge og derfor

nogle erfaringer dengang vi havde den grimme ulykke herude i københavns havn med nogle vandscootere hvor der var dødsfald og der lavede vi en opstramning på nogle af områderne vandscootere og speedbåde

fritidssejlere jeg synes det er lidt

tage den nødvendige dialog der skal til med interessenterne på det her område og med andre relevante myndigheder

sikkerheden for hinanden når vi færdes

mindre fartøjer omkring alkohol omkring vandscootere og så videre og jeg går ud fra at man selvfølgelig kigger

gælde for alle også

vi ved jo netop hvad der kan ske i trafikken og

løbehjul skal man jo være ædru når man kører på derfor er jeg rigtig glad ved at i vil tage det hele med og derfor vil

kunne skærpe uddannelseskravene til området jeg ved at ministeren har nogle dygtige jurister og derfor

synes jeg da det er relevant at man kigger på på forskellige forskellige elementer også dem herre christian juhl har

hvad det hele munder ud i og hvornår det kan være færdigt

i stand til at sige i dag men jeg tænker at vi får en god drøftelse når

jeg tror der drukner rigtig mange mennesker eller

også fra kanoer og robåde og det vil sige

dyrt for samfundet når en helikopter skal ud og lave en

nu går vi i gang med en række spørgsmål til boligministeren og

kan vi højst komme til at overskride med et par minutter så det håber jeg at

acceptabelt med de to tre minutter det i givet fald drejer sig om vi starter

dreje nøglen om fordi den kommunale byggetekniske sagsbehandling ophører fra

i nogle år i nogle tilfælde vil være dyrt at få brandgodkendt deres arrangement og flere foreninger har været bekymrede for at deres overskud vil skulle bruges på certificerede rådgivere når de ikke længere kan få godkendt deres pladsfordelingsplan hos kommunerne danmark er et foreningsland hvor tusindvis af frivillige yder en kæmpe indsats for manges vedkommende uden at få en krone for det det skal vi værne om derfor har jeg efter drøftelse med trafik bygge og boligstyrelsen besluttet at det fortsat skal være muligt for byfester markeder og festivaler og lignende arrangementer at få teknisk byggesagsbehandling hos kommunen

fordi reglerne for disse arrangementer fortsætter sådan som de er i dag

deres penge til velgørenhed i den pressemeddelelse ministeren har sendt ud om spørgsmålet som som jeg personligt

er der beskrevet at det vil være muligt at få godkendt dokumentation af en certificeret rådgivere hvis de pågældende

i så tilfælde vil være mod egenbetaling fra arrangørens side eller om om

også er et statsfinansieret gode

skatteopkrævning altså budgettet i det hele taget eller om de vil opkræve et gebyr der dækker den udgift der er fire og tyve kommuner

som har arrangementer i flere kommuner og der vil det altså være en fordel for dem at bruge en private rådgiver fordi de kun skal indhente én godkendelse i stedet for en godkendelse fra hver kommune

fru mona juul for også at rejse den her sag over for mig og at sørge

boligreguleringslovens § fem stykke to til at forklare et eksempel på en huslejestigning til seksogtredivetusind kroner om måneden når den lejlighed ministeren bruger som eksempel slet ikke hører under § fem stykke to

hvorfor vil ministeren dog ikke bare stå ved at det

bærende eksempel i ministerens forargelse jeg tror også at ministeren i

foreslået hævet fra ellevetusind kroner til seksogtredivetusind

som eksempel på at § fem stykke to bruges til uhensigtsmæssige

vedrører § ni og tyve c

og ministeren gjorde som mange af sine ministerkolleger

undlod at stille op til et interview og sendte en skriftlig kommentar men nu får ministeren jo så muligheden for her i folketingssalen

ministeren har lavet en fejl og kan ministeren ikke

helt præcist kan ministeren ikke i dag stå ved at det eksempel ministeren kom med var misvisende

er meget relevant også for det her eksempel fordi det netop var sådan en

ret store detaljer så er det rigtigt nok at jeg i det indslag der var i p en morgen var upræcis i min brug af det eksempel men det ændrer jo ikke ved at det at hæve huslejen fra ellevetusind

komplet uden for de normer vi arbejder efter i danmark

det er da et kæmpestort problem hvis udlejerne

der vedrører de forhold vi diskuterer der synes jeg da det ville være fair nok hvis ministeren var noget tydeligere

at sige ja det var en klokkeklar fejl det beklager jeg lad os diskutere ud fra det der er faktuelt korrekt

der var også andre eksempler men det ville da være passende hvis ministeren ville stå ved at

helt præcist kunne ministeren ikke mande sig op til at

for at se det hvis han gerne vil der siger jeg ikke det og det står i det brev der er lagt ud

det ud for at alle kunne se det og dermed kan man også se hvilken paragraf

at skabe mere blandede byer og om at forhindre at danmark bliver etnisk og socialt opdelt derfor stilles der i parallelsamfundsaftalen krav om en mere blandet boligsammensætning i de mest udsatte områder

selv hvordan de vil nå aftalens mål om fyrre procent almene familieboliger

og at salg og nedrivning primært bliver brugt der hvor det har et

formål i forhold til udviklingen af bydelen i tingbjerg i københavn skal der hverken sælges eller rives almene familieboliger

fem hundrede nye private boliger og erhverv og infrastruktur skal udvikles

betyde nybyggeri af over titusind nye boligenheder hvoraf cirka en fjerdedel er erhverv i de store boligområder som tingbjerg gellerup bispehaven og vollsmose vil der blive bygget cirka seks tusind nye boliger

hundrede flere boliger end i dag og nettotilvæksten

de femten mest udsatte boligområder er på

hundrede og fem og fyrre boliger samtidig vil der blive bygget nye almene boliger uden for de udsatte boligområder for eksempel

de tusind almene boliger der rives ned i vollsmose af lige så mange boliger andre steder i odense

med parallelsamfundsaftalen sikret at en økonomisk gevinst for salget af almene familieboliger kan bruges til byggeri af almene familieboliger andre steder så præmissen om at parallelsamfundsaftalen har som mål

spørgeren nævner finlandsparken i vejle i finlandsparken i vejle skal der ikke rives noget

at man bygger en række nye byggerier

at man nedbringer andelen af almene familieboliger til otte og tres pct som der er søgt dispensation til

i områder som taastrupgaard flytter

den almindelige fraflytning har jo vist sig i de eksempler vi allerede har haft altså eksempelvis gellerupparken i aarhus

jo at folk er flyttet af sig selv der har ikke været nogen der skulle tvinges ud man har fået tilbud om genhusning i tilsvarende boliger lokalt eller i andre dele af byen og det har virket ganske

garantere at der ikke ud af de tusinder af mennesker som bor i boliger som skal nedrives for at skabe nogle nye boligområder som er mere blandede

at man finder nogle mindelige løsninger hvor der bliver fraflyttet på en fornuftig måde og hvor alle

heidi bank og der er en medspørger og

at ministeren fremlægger regeringens bud på en konkret model i forbindelse med forhandlingerne om en eventuel ændring

men to møder og mit spørgsmål til boligministeren er hvordan kan det være

ikke på et tidligere tidspunkt når man er gået så markant ud som boligministeren har gjort på det her område og været med til at skabe så stor usikkerhed og utryghed blandt landets andelsbolighavere

fået gjort noget ved det tidligere er kommet tidligere

til det her område og mener ministeren det er rettidig omhu

og det kræver en række beregninger

noget tid men jeg synes det er lidt mærkeligt at venstre kommer her og beder mig om et bud uden at man selv har givet nogen som helst indikation

og hvordan man forholder sig til de modeller som ekspertgruppen er kommet med for over en måned

store konsekvenser for landets andelsbolighavere hvad ministeren så

med noget på skrift det har vi ikke modtaget endnu vi går stadig væk og venter

at man ikke tidligere kan komme med noget der ligesom giver et ordentligt svar på det her så man kan skabe noget mere tryghed blandt landets andelsbolighavere

venstre har ikke selv peget på noget som helst i forhold til den ekspertgruppe som venstre selv var med til at nedsætte og som kom med deres rapport for over en måned siden man er ikke nået frem til hvad for nogle modeller

en model fremsendt fra regeringen som man så kan forholde

hvornår man kommer med noget der kan give nogle svar til landets andelsbolighavere

til boligministeren og spørgeren er fru sophie løhde

og jeg kan forstå på de spørgsmål venstre stiller at det er vigtigt at kende den præcise betydning af hvert indgreb i hver kommune

i et enkelt spørgsmål spurgt til tab af kroner og procent for hver model der er beskrevet også de alternative modeller det vil sige for syv modeller det vil venstre have for fire priskategorier for hver enkelt kommune i hele landet og for offentligt og valuarvurderede ejendomme det giver to gange syv gange fire gange ni og halvfems gange to udregninger altså ellevetusinde og otteogfirs forskellige udregninger og her er der endda ikke medtaget den mulighed at de syv forslag kan kombineres til et endnu større antal hvorfor der vil skulle foretages endnu flere beregninger hvis der skulle foretages en fuld afdækning det er bare ét spørgsmål ud af de syv venstre har stillet selv om venstre i ekspertgruppens rapport kan læse at der ikke findes så detaljerede statistikker

sagt det klart og jeg siger det gerne igen at

skal rammes af et indgreb derfor kigger vi på forskellige løsninger der giver den enkelte andelshaver mulighed for lovligt at kræve den maksimale pris for andelen

jeg ikke give en garanti for at der efter en ændring af boligreguleringsloven ikke vil kunne findes så meget som én andelsbolig der bliver forringet i værdi der er mange andre faktorer der har betydning for værdien af andelsboliger jeg mindes heller ikke at den tidligere regering udstedte garanti for at der ikke var en eneste andelsbolig som ville miste værdi da vi i to tusind og syv i fællesskab indgik aftalen om mere robuste andelsboligforeninger

var boligminister eftersom ministeren bruger halvdelen af sin tid på at stille spørgsmål til venstre frem for at svare på det helt simple spørgsmål nemlig om ministeren vil give en garanti for at en aftale om ændring af § fem stykke to ikke vil forringe andelsboligernes værdi men det er en garanti jeg må forstå ministeren ikke er i stand til og ikke vil give landets tohundredetusind andelsbolighavere jeg tror ministeren skal gøre sig klart at der i øjeblikket er rigtig mange

mennesker som er ekstremt usikre på deres situation og

ministeren ikke klart vil sige at regeringen er parat til at frede andelsbolighaverne i forbindelse med en aftale om en eventuel

stykke to i boligreguleringsloven det er jo maksimal usikkerhed som man sidder og giver til landets tohundredetusind andelsbolighavere

vil jeg prøve at spørge når nu ministeren ikke vil give en garanti for at det de troede de havde at gøre godt med

garantere at den her regering ikke vil lave en aftale med et smalt rødt flertal men selvfølgelig vil sikre at skal der laves et indgreb

det er en garanti som alle ved allerede er på bordet det

sagt til partiet venstre da vi forhandlede om det og hvis man ser på mediedækningen må man også bare konstatere at den udmelding

puttet helt om bagi ved tv programmet på side atten i politiken det er jo interessant fordi det grundlæggende er et spørgsmål om hvorvidt venstre

her minister endnu har præsteret det har mest været snak og en lang række spørgsmål som ikke er blevet besvaret og det er jo absurd at man skal sidde og høre på det her i dag når ministeren står og siger

vil give landets andelsbolighavere en garanti for at deres bolig ikke nu kommer til at tabe værdi

det der betyder at der er en masse mennesker i øjeblikket som har en meget meget stor usikkerhed for så vidt angår deres bolig

er mange der gerne vil høre vil regeringen give en garanti

at man ikke vil lave det her med et smalt rødt flertal skal der ske ændringer

sig de vil få men jeg må bare sige at den tilgang hvor venstre sender spørgsmål hvor man i et enkelt spørgsmål kræver ellevetusinde og otteogfirs forskellige udregninger på noget som venstre kan læse i ekspertgruppens rapport at man ikke kan udregne

hvorfor stiller man spørgsmål som man udmærket godt ved

han i en udtalelse siger jeg vil ikke garantere at der ikke er et eneste sted i danmark hvor

opleve bare et lillebitte tab

jo spurgt ind til det flere gange også fordi ministeren jo sådan lidt

sige arrogant over for andelsbolighaverne

ikke vil koste en andelsbolighaver en krone

der har været fremme på de møder vi har haft

langt mere end en krone for andelsbolighaverne

ministeren mener at de andelsboliger må tabe i værdi det kan man jo bare svare

handler mere tror jeg om at man gerne vil hvirvle noget støv op og føre en kampagne ligesom

venstre fører kampagner på facebook

at alle københavns andelshavere bliver ruineret

handler mere om at score nogle billige point end det handler om at forhandle en aftale som rent faktisk friholder andelsboligerne og som jeg kommer til at lave under

til at koste danske andelsbolighavere en krone

ellevetusinde og otteogfirs forskellige udregninger kan garantere

i hver af de ellevetusinde og otteogfirs udregninger kommer der ikke til at være en der mister en krone så glemmer venstre jo at andelsboligernes pris afhænger af en lang række faktorer blandt andet hvad lejligheder koster på ejendomsmarkedet for det er jo et alternativ til andelsboliger derfor

kan jeg selvfølgelig ikke give en garanti hvor alle folk så kan komme bagefter og sige hov min andelsbolig faldt i pris

svar der giver maksimal utryghed for ministeren vil ikke garantere tryghed for landets tohundredetusind andelsbolighavere må vi forstå på ministerens besvarelse og ministeren vil ikke garantere at regeringen ikke vil lave et indgreb med et smalt rødt flertal så det er jo i hvert fald maksimal usikkerhed må man sige

og klar besked til landets tohundredetusind andelsbolighavere

gerne høre når nu det er at vi er indkaldt til forhandlingsmøde i morgen og ministeren i dag står og siger at der kommer en model i løbet af den her uge

at vi skal møde op til drøftelser hos ministeren velvidende at ministeren kommer med en model på et senere tidspunkt

det vil da klæde venstre at tage det alvorligt og i stedet for at føre kampagne i medierne

det her i folketingssalen så tage en reel diskussion

i boligreguleringsloven skal afskaffes helt og som dermed

at paragraffen skal afskaffes

tror det ville være skidt på mange forskellige måder og derfor

møde i morgen som alle glæder sig til og som

fra venstres side hvis det møde skal have

også er fremdrift i forhandlingerne

give os som et af mødepartierne mulighed for at forberede

og ikke i folketingssalen offentligheden at den model ministeren lægger frem ikke bliver delt med offentligheden men kun bliver delt i

med sine udmeldinger i offentligheden

kan ministeren forestille sig at lave en aftale uden

om hvordan det er at bo i andelsbolig og hvad for nogle følelser man har

jeg er åben for at alle partier kan deltage i

god til at gøre så synes jeg også bare det er mærkeligt at

folketinget oplysninger om hvornår man faktisk vil lægge en model på bordet det er jo ikke

hvornår man kan forvente at regeringen faktisk har en holdning til det spørgsmål som fyldte meget i valgkampen

nu er meget svært at komme med en konkret model

og jeg sagde ret tydeligt allerede ved offentliggørelsen

den model jeg så flest perspektiver i hvad venstre derimod mener ved jeg ikke

den mindste indikation på hvor venstre stiller sig andet end at man går ud med store fanfarer og lover at

lave noget hvor andelsboligerne mister en krone hvilket alle andre

den niogtyvende oktober skulle have sagt i forbindelse med pressemødet om ekspertgruppens rapport

jeg vil ikke kunne støtte en afskaffelse af § fem stykke to så vi taler slet ikke om op mod halvdelen af andelsboligernes værdi for at sikre at andelsboligerne rammes mindst muligt ved et indgreb kigger vi på forskellige løsningsmodeller der giver den enkelte andelshaver mulighed for lovligt at kræve den maksimale pris for andelen

ikke herre over og det ville være forkert af mig at love at ingen andelshaver vil lide et tab i de kommende år da jeg i sagens natur ikke ved hvordan for eksempel

faktorer der har indflydelse på andelens pris

indgreb som ministeren har varslet vi diskuterer i dag

at det ikke er op mod halvdelen man kan miste men på den anden side siger ministeren at han er klar til at tage et lillebitte tab så det det kunne være interessant at få at vide her i dag er jo hvor ligger ministerens grænse

vil ministeren acceptere at andelshaverne skal tage som en følge af det indgreb

ikke kan garantere at der ikke er nogen der vil

ikke garantere fordi prissætningen på andelsboliger er afhængig af en lang række forhold og når venstre stiller mig

de beder mig om at redegøre for ellevetusinde og otteogfirs forskellige udregninger hvor der ikke må være nogen inden for nogen kategori der mister en krone

kontrol over hvordan ejerlejlighedsmarkedet udvikler sig og

række forhold ministeren har indkaldt til forhandlinger om det er et specifikt indgreb som ministeren ønsker at lave og jeg spørger bare igen

der har en andelsbolig kan føle tryghed hvad er ministerens smertegrænse

venstre tror at det er en meget stor nyhed at man går ud og siger

et lillebitte tab for ministeren hvert fald ikke garantere det modsatte så ministeren er indstillet på at landets andelsbolighavere skal forberede sig på et værditab problemet er bare at ingen aner hvor meget

okay så er det under det hvad er så regeringens smertegrænse i forhold til et acceptabelt værditab set med ministerens øjne

på deres andelsværdi så det er jo så nemt men jeg

omkring det fordi man forestiller sig at

vil ministeren ikke give og det er derfor vi spørger jeg er med på at ministeren ikke går og håber på et værditab

fuldstændig gratis omgang og indse konsekvenserne af de beslutninger og de forslag man lægger frem

spørger vi så hvor er regeringens smertegrænse

hvor meget vil man kunne acceptere at landets andelsbolighavere kommer til at opleve i værditab

man selv har været med til at nedsætte før man overhovedet har taget stilling til det

at jeg skal garantere ellevetusinde og otteogfirs modellers forskellige udregninger hvor ingen må tabe en krone selv i læsø kommune hvor der er nul andelsbolighavere vil man have en udregning på hvor meget de mister

og ministeren er til gengæld ikke specielt interesseret i at give et meget konkret svar jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor ministeren ikke bare kommer den usikkerhed som han beskylder venstre for at skabe til livs

stå og garantere her i dag at ministeren selvfølgelig ikke kommer til at lave et indgreb som forringer andelsboligernes værdi heller ikke selv med et lillebitte tab vi ikke kan få defineret hvorfor ønsker ministeren ikke at ryste den usikkerhed

er kommet et tab på deres andelsboliger men at garantere

venstre ellevetusinde og otteogfirs forskellige udregninger og garantere

vil jeg ikke gøre og det er ikke venstre der bestemmer

hvordan jeg garanterer eller hvordan jeg ikke garanterer jeg siger det helt klart vi kommer ikke til at smide

jeg vil samtidig arbejde for at der etableres flere almene familieboliger særlig i attraktive byområder

et behov for almene familieboliger hvis der skal bygges nyt der er byer hvor

udbuddet af almene familieboliger er i overkanten i forhold til det lokale boligmarked her kan man ikke erstatte almene boliger

boligorganisationen allerede var i gang med at reducere antallet af almene familieboliger inden vi vedtog parallelsamfundsaftalen der er dog også kommuner der giver tilsagn til nye almene boliger og det

jeg kan for at understøtte alment byggeri hvor der behov for gode billige boliger folketinget har blandt andet i sidste uge vedtaget l tolv der gør det lettere og billigere for private

har netop sendt et lovforslag i høring som giver mulighed for at frasige tillægskøbesummen ved etablering af almene boliger hvor der allerede

ligger almene boliger og det gør fortætningen billigere og nemmere regeringens mål er at etablere ethundrede og titusind flere boliger

også en stor andel af almene men de skal ligge der

har haft det igennem flere årtier og der giver det ikke mening at bygge noget nyt men

igennem mange år bygget over fire hundrede boliger der er almene hvert år

der bliver reduceret i i bispehaven og gellerupparken og andre steder vil jeg da opfordre folk til at gøre det samme det var også derfor jeg som ordfører i sin tid sørgede for at man når man sælger en almen bolig for

i mjølnerparken kan bruge de penge til at bygge nye almene boliger

er mange lokale radikale politikere som ønsker sig

vejen til det hvordan skaber vi et samfund hvor

hinanden på tværs af etniske og sociale skel jeg tror en del af

i nogle områder eksempelvis vollsmose og gellerupparken som står for over halvdelen af de nedrivninger der er er behov for at gøre tingene på en anderledes måde

det almene huslejegennemsnit det som jeg synes tjener som forbillede i den her diskussion er det som aarhus kommune har gjort første gang med gellerup og nu igen

er forbilledligt og jeg håber at der er mange kommuner som også vil se den vej i forhold til hvordan de planlægger genhusningen

er herre christian juhl og det er til miljøministeren og det er spørgsmål nummer

toiletaffald fra lystbåde og sikre den nødvendige kontrol

at der naturligvis skal være styr på toiletaffaldet fra både og jeg kan godt forstå at det er en ubehagelig oplevelse at se affald særligt af den karakter flyde rundt når man sejler i kano eller fisker ved silkeborgsøerne reglerne på området er heldigvis også helt klare det er ikke tilladt under nogen omstændigheder at tømme sin toilettank i danske søer

er det kommunernes ansvar at føre tilsyn med at der ikke udledes toiletaffald fra både vores søer og åer silkeborg kommune har meddelt ministeriet at de har kendskab til reglerne og har også oplyst silkeborg fiskeriforening om dem jeg har dog forstået at

silkeborg fiskeriforening har et ønske om at kommunen skal

silkeborgsøerne det kan kommunen ikke efter de nuværende regler og jeg har derfor bedt ministeriet se på hvor stort problemet

at kræve plombering af lystbådes toilettanke

det synes jeg er en svaghed svaghed i systemet hvis en kommune skal holde øje med området skal

gribe ind og for eksempel forbyde

når man ser hvordan det ser ud det har vi haft eksempler på

silkeborgsøerne der er jo rigtig rigtig mange steder hvor det

kommunen har etableret tanke hvor man kan tømme

og derfor er det jo ganske meningsløst at

at man skal have en skærpet myndighed

jo kommunerne der giver tilladelsen til at man har sin båd

jo velregistreret hvem der har bådene og

nye tilfælde skal der til for at ministeren synes at der skal ske andet end overvejes

også relevant at vide hvor stort problemet egentlig

det er jo ikke sådan at der ikke er nogen regler

vil normalt også blive straffet med en bøde så kan man selvfølgelig spørge hvor gode er mulighederne for kommunerne til at

at håndhæve det der må de jo henholde sig til enten indberetninger fra borgere eller sørge for er netop slamsugere til rådighed

er der jo også i motorbådklubben i indelukket i silkeborg og så kan de selvfølgelig også oplyse

sejlerne om de gældende regler men som sagt vil jeg meget gerne undersøge problemets omfang og vende tilbage skriftligt

hvis kommunerne ikke håndhæver de regler der er så har kommunerne jo heller ingen baggrund for at sige

kontrollere og håndhæve og også give en bøde eller hvem er det der er

hvor stort er problemet det er jo lidt svært at vurdere der har været nogle eksempler og jeg kan sagtens forstå at man synes det er dybt utilfredsstillende at reglerne også nogle gange bliver overtrådt men omvendt hvis vi nu

står det så mål med problemets omfang det er derfor jeg tænker at inden man begynder at lave reglerne om er det sådan set også fornuftigt at man

grunden til at ikke alle både skal være plomberet

bådejerne med at det er den letteste måde at komme af med

og sikre at reglerne bliver overholdt

så ikke bare plomberer i det hele taget så er det jo fordi

tømme toilettanke fordi vurderingen er at det ikke giver problemer i forhold til

beslutningsforslag nummer tre og halvtreds

sofie carsten nielsen karsten hønge pernille skipper

pernille vermund ole birk olesen og

chemnitz larsen beslutningsforslag nummer

er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den femte december to tusind og nitten klokken ti jeg henviser til den dagsorden der fremgår